tilbage titlen på den anmeldte sag vil fremgå af

medlemmer af folketinget pernille vigsø bagge med flere har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forslag tilbage forslag til folketingsbeslutning om et charter for en sammenhængende inddragelse af civilsamfundet

seksten årige mulighed for at erhverve kørekort til en stor knallert og til en lille motorcykel

det blandt andet anført at forslaget vil styrke mobiliteten for de seksten årige hvilket skulle være en

om kørekort til lille knallert

unges mulighed for at erhverve kørekort i en tidlig alder ligger forslagsstillerne meget sinde

jeg skylder at slå fast med det samme at regeringen ikke kan støtte et forslag der giver mulighed for at unge kan erhverve kørekort til stor knallert

at der ved fastsættelsen af aldersgrænsen for knallertførere og motorcyklister først og fremmest må tages hensyn til de unge trafikanters sikkerhed og set i det lys er der ikke meget fornuft i det

som vi har til behandling i dag beslutningsforslaget lægger som sagt op til at aldersgrænsen for kørekort til stor knallert skal sættes ned fra de nuværende atten år aldersgrænsen for kørekort til stor knallert var senest til debat

fra to tusind og elleve hvor man nedsatte aldersgrænsen for førere af en lille knallert til femten år men bibeholdt aldersgrænsen for førere af stor knallert

fra en arbejdsgruppe bestående af eksperter på området

komme med forslag til en revision af knallertområdet i lyset af anbefalingerne i færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan og det tredje kørekortdirektiv

ikke burde nedsættes fordi der ganske enkelt ikke er færdselssikkerhedsmæssigt belæg for at sænke aldersgrænsen fra atten år arbejdsgruppen pegede i sin rapport på blandt andet hollandske og svenske forhold som har

at forebygge knallertulykker

de unge har en tendens til at overvurdere egne evner

mangler forståelse for sikker adfærd i trafikken

og man nedsatte ikke aldersgrænsen for førere af stor

beslutningsforslaget lægger endvidere

sket i forbindelse med implementeringen af det tredje kørekortdirektiv hvor den tidligere regering valgte at sætte aldersgrænsen til atten år selv om der ifølge direktivet var mulighed for at aldersgrænsen kunne sættes

betragtninger og igen mener jeg

stik imod alle anbefalinger

lille motorcykel fra atten år til seksten

jo føres ude på vejbanen blandt den væsentlig hurtigere og tungere trafik i modsætning til den lille knallert der jo som udgangspunkt skal føres på cykelstien

er risikoen for at komme til skade på en motorcykel og en knallert fem og fyrre altså den store knallert

som en væsentlig forklaring på de unges risikobetonede adfærd

risikoen ved for eksempel at køre for stærkt men på grund af den umodenhed som man nu engang har

de tager chancer og de løber risici selv om de godt ved

at se at det skulle være en god idé at sænke aldersgrænsen som anført i beslutningsforslaget

ikke er overrepræsenterede i de danske ulykkesstatistikker for stor knallert og lille motorcykel

godt argument for nu at sænke aldersgrænsen

den positive udvikling vi er inde i når det gælder nedbringelsen af antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken

og navnlig de unges sikkerhed står meget højt på regeringens dagsorden af de grunde som jeg lige har redegjort for er der meget der tyder på at en nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til stor knallert og lille motorcykel vil medføre et øget antal ulykker blandt unge det mener regeringen er for

en pris at betale for at sikre de unge en øget mobilitet i deres hverdag

der sker en hel masse når man bliver atten år

i stort set resten af eu og så er man klar til

en mere trinvis tilgang frem for den sådan meget restriktive tilgang vi har i dag

jo også ved er at mange unge mennesker på trods af at de godt ved at der er risiko

villige til at løbe den og når vi ved at det er sådan unge mennesker tænker så synes jeg

ønsker at havne i en kørestol men der er nogle

fordi det går galt der synes jeg bare

i form af flere ulykker

og at at man

kan overvurdere egne evner og så videre derfor vil jeg spørge ministeren om om regeringen har noget belæg for at sige at

danske unge er specielt mere ukvalificerede og umodne end unge i resten af europa blandt andet i sverige

til spørgsmålet på de måneder der er gået vi kan stadig væk ikke støtte det

er trafiksikkerhed afgørende alt for mange unge kommer til skade i trafikken

antallet af tilskadekomne skal være mindre ikke større

i hver fjerde knallertulykke er en ung mellem femten og sytten år indblandet det er alt for mange vi socialdemokrater lytter

lille motorcykel trafiksikkerhed har højeste prioritet for os ikke mindst når det gælder de unges sikkerhed

der vejer tungest i statistikkerne

og derfor er det underligt at bruge det som argument

har den holdning at hvis vi nu giver de unge lidt mere ansvar giver dem en meget grundig køreuddannelse med nogle klare krav kombineret med nogle klare sanktioner hvis man træder ved siden af og begår ulovligheder at det kan være med til at styrke trafiksikkerheden frem for en meget restriktiv politik som vi har i dag hvor mange unge jo bliver fristet til at bore knallerten og lave ulovligheder med

og så er det da mærkeligt at vi lige pludselig her i danmark har nogle unge som ikke kan finde ud af at forvalte det her ansvar når det er kombineret med en grundig køreuddannelse og skrappe sanktioner hvis man begår ulovligheder det synes jeg faktisk er en mistillid over for de unge

mulighed for at femten årige kunne køre lille knallert

og lille motorcykel med maksimum ydelse på femten

i øvrigt besluttet af den tidligere vk regering og støttet af dansk folkeparti men rullet tilbage af den nuværende regering

ellers implementeret det tredje kørekortsdirektiv på andre områder

valgt at tage levebrødet ud af munden på mange lastbilchauffører fordi man fra den ene dag til den anden ændrede reglerne for fornyelse af stort kørekort for chauffører der enten har eller tidligere har haft epilepsi epilepsi men når det drejer sig om at give unge mennesker større ansvar for egen transport samt øget mobilitet så vælger man

et af de eneste lande i eu at køre så restriktiv en linje som muligt som en sidebemærkning kunne man jo nævne at det havde været godt for dansk transporterhverv hvis man havde været lige så tilbageholdende med at implementere cabotageforordningen men det er så et sidespring

millioner af kroner til blandt andet ungdomskort og taxakørsel mange af disse penge kunne spares hvis vi gav de unge bedre mulighed for at fragte sig selv en anden ting er så et ungdomskort i de tyndere befolkede egne ingen effekt har fordi den kollektive trafik er nærmest ikkeeksisterende

for at køre lille knallert for femten årige

motorcykel for seksten årige virkelig have en effekt på de unges mobilitet sikkerheden skal også nævnes da det har været et af regeringens hovedargumenter

ihjel det er er der imidlertid intet der tyder på hvis man kigger på statistikkerne fra udlandet heller ikke i danmark er de unge

i ulykkesstatistikkerne her er det overvejende ældre mænd der bliver dræbt eller kommer til skade på knallert eller motorcykel og i mange af ulykkerne er der alkohol indblandet

som måtte stemme nej ikke vil øge de unges mobilitet men hellere straffe dem fordi ældre spirituspåvirkede mænd bliver dræbt

har vi tillid til de unge og vi tør godt give dem det ansvar at

og rådet for sikker trafik er imod at man gennemfører det her

dtu undersøgelser har vist at det er væsentlig farligere at færdes

at seksten årige kan køre på stor knallert og lille motorcykel men jeg frygter ganske enkelt at det vil øge risikoen

er der rigtig mange unge i danmark der har en lav mobilitet

være en miljømæssig og økonomisk katastrofe hvis de kørte hele tiden derfor har de unge jo et behov for at have et transportmiddel og der er knallert og lille motorcykel en rigtig god idé og derfor undrer det mig at et parti som radikale venstre ikke kan støtte den her idé

noget der kan være med til at give bedre mobilitet for

højde for og her er sikkerheden bare meget meget afgørende

danmark et af de eneste lande som ikke

implementerer det her men laver en meget restriktiv tilgang derfor vil

radikale venstre ikke se en fordel i at den her trinvise tilgang som vi jo

for at der sker ulykker fordi man få en lang tilvænning

mulighed for at man kigger på det inden for nationale rammer og vurderer derudfra så jeg vil godt understrege at man godt må starte ved seksten år det er korrekt men man skal altså ikke og det

vi vil gerne lytte til rådet for sikker trafik rigspolitiet

være atten år for at få kørekort til en stor knallert eller en lille motorcykel hvis aldersgrænsen sættes ned til seksten år

komme problemer med trafiksikkerheden

at nedbringe antallet af uheld og tilskadekomne men de unge udgør en særlig udfordring forstået på den måde at de ofte har en tendens til selvovervurdering hvor de kører for hurtigt eller tager for mange chancer og desværre går det nogle gange galt

samtidig har vi i de senere år gennemført en række tiltag som også kommer de unge under atten år til gode i form af styrket busdrift og bedre forhold for cyklisterne rundtomkring i landet af mange gode grunde vil det være godt

den daglige transport

synes vi derfor at vi har fundet en rimelig aldersgrænse for både den store knallert og lille motorcykel og vi synes ikke der er tilstrækkelig gode argumenter for at afskaffe den vi synes at det er vigtigt at trafiksikkerheden kommer i første række og derfor kan sf ikke støtte

vi ønsker i overensstemmelse med stort set alle andre lande at vi også i danmark skal give lov til at man som seksten årig lovligt skal kunne køre lidt stærkere og dermed opleve en glidende overgang mellem de forskellige transportmidler

allerede gjort rede for fordelene herved som det fremgår af forslaget

skal det selvfølgelig ske under kontrollerede former og det må da være meget mere fornuftigt end at fastholde rigide regler for en masse tunede og borede knallertkørere uden uddannelse

kontrol med køretøjernes ydeevne vi forstår simpelt hen ikke at statsmagten i danmark skal være så bedrevidende på dette område

de unge få lov til selv at påtage sig det personlige ansvar og det er som bekendt ikke alderen alene men mange andre ting der bestemmer modenheden

også sikker på at rigtig mange lærlinge ude på landet og eksempelvis elever på handelsskolerne har rigtig svært ved at forstå at de skal pakkes ind i vat og bomuld af den danske stat når jævnaldrende fra et naboland lovligt kan køre i danmark nej der er ikke meget sund fornuft i den måde vi har indrettet os på og det skulle glæde mig om vi som minimum kan bruge denne debat til at sikre at vi efter et folketingsvalg

godt se alle de gode argumenter for det her

også godt høre de gode argumenter om at det er godt

fremkommeligheden især i visse dele af landet

fungerer det men vi ved jo også at man ikke

at der er stor forskel på kulturerne

komme videre ud ad den vej hvor man måske kunne overbevise konservative om at det her

gå så kunne vi godt tænke os at der var lagt meget mere vægt på det sikkerhedsmæssige da vi i sin tid foreslog og rent faktisk gennemførte at nedsætte aldersgrænsen for lille knallert til femten år blev det gennemført men så nåede den nuværende regering at ophæve det igen så der var aldrig nogle unge der oplevede at det rent faktisk

jo i den situation at vi gjorde rigtig rigtig meget ud af at beskrive en lang række sikkerhedsmæssige faktorer som skulle være opfyldt inden man nedsatte

krav til undervisning krav til prøverne vi havde krav til hvordan man skulle indrette sig der var skærpede sanktioner hvis man overtrådte spillereglerne

vi var sikre på at de der nu fik muligheden

holdt sig i skindet og lod være med

de spilleregler vi lavede og ellers ville det i hvert fald få nogle alvorlige konsekvenser

andet det at hvis man hvis man fjoller rundt på sin knallert gentagne gange får

den betydning at man slet ikke kan erhverve et almindeligt kørekort når man bliver atten år

og det var altså en konsekvens som jeg tror især de unge mænd har stor respekt for

noget man ser frem til stort set fra man bliver født er

det forslag og det savner jeg lidt i

der er efter min vurdering lagt for lidt vægt på hvad man vil gøre for at sikre at det nu også foregår på fuldt forsvarlig vis hvordan er det

hvis man kunne få det med det er formentlig noget af det vi kan

på bundlinjen står altså at vi fra konservativ side stadig væk er bekymrede for

at forslagsstillerne selv skriver det på side to øverst

i realiteten kører halvdelen af de unge altså rundt på dødsensfarlige knallerter

det betegnes altså som dødsensfarlige knallerter hvis man kører lidt stærkere på sin knallert end det den er

sammen i forslaget men jeg forstår godt argumenterne for forslaget

er vi stadig væk i den situation at trafiksikkerheden

jo ikke taget kørekort til det

vil de køretøjer man kører på være bygget til de hastigheder have de bremser der skal til osv

til enhver tid have

den fart man kører og det er derfor der står at det er dødsensfarligt at

bremser og lignende sikkerhed på den knallert er faktisk ganske glimrende til at den

ekstra ekstra godt når man så nøjes med at køre de tredive

så der er selvfølgelig noget om det der bliver sagt i forhold til kravene til undervisning og til køreuddannelse

at nærme os hinanden er hvis vi får nogle meget klare krav til den køreuddannelse man skal have

laver nogle skærpede sanktioner hvis

desuden er det afgørende at vi sørger for god trafiksikkerhed og en høj grad af ansvarlighed hos den enkelte trafikant disse vigtige hensyn bliver netop tilgodeset med dette beslutningsforslag

indebærer en mere trinvis ordning

overgangen mellem de enkelte transportmidler fra den trehjulede cykel til den almindelige cykel til den lille knallert når de bliver femten år til den store

men med klare betingelser om at der sidder en erfaren bilist ved siden

altså en mere trinvis tilgang til gavn for trafiksikkerheden samtidig

kommer danmark mere på linje med resten af europa når det gælder alderskravet vedrørende unges adgang til kørsel med stor knallert og lille motorcykel eus tredje kørekortdirektiv tager udgangspunkt i en aldersgrænse på seksten år for kørsel med de små motorcykler med

time i danmark er aldersgrænsen atten år i fire og tyve ud af syv og tyve eu lande har man en lavere aldersgrænse for kørekort til små motorcykler

at der ikke er trafiksikkerhedsmæssige argumenter for en højere aldersgrænse hertil kommer at kørekort erhvervet i et andet eu land

i københavnsområdet hvad så med trafiksikkerheden vil nogle

at antallet af alvorlige personskader blandt unge motorcyklister under fem og tyve år glædeligvis er faldet kraftigt i seneste tredive år fra næsten fire hundrede om året til omkring fyrre om året altså til en tiendedel det er altså en myte at der er rigtig mange unge der kommer til skade

en yderst glædelig udvikling der samtidig viser at det jo ikke er de unge

risiko tilsvarende er faktisk gældende for knallert det centrale element i det her forslag er at der netop af hensyn til trafiksikkerheden skal være tale om en trinvis erhvervelse

årig kunne erhverve kørekort til lille

to års erfaring med kørsel med mellemmotorcykel og

man erhverve kørekort til stor motorcykel

man skal selvfølgelig overholde fartbegrænsningerne men de kan accelerere hvis man vil have og direkte slippes løs på en stor motorcykel ja så må man vente indtil man er fyldt fire og tyve år og sådan vil det også være efter det her forslag venstre og de andre forslagsstillere er overbeviste om at netop denne trinvise tilvænning kombineret med en tidligere tilvænning til at styre et motorkøretøj vil forbedre trafiksikkerheden afslutningsvis vil jeg fremhæve at forslaget vil indebære en markant styrkelse af mobiliteten blandt de seksten årige det er en særlig stor fordel for de unge der lever

eller fritidsaktiviteter jeg vil også fremhæve at forslaget skal ses som led i en samlet pakke hvori også indgår forslagsstillernes

er en erfaren mentor med i bilen det første år set i sammenhæng vil de tre forslag øge de unges ansvarlighed og reducere incitamentet til at køre ulovligt

håndhævelse af reglerne fra politiets side og en meget grundig køreuddannelse knyttet til de enkelte kørekort jeg vil gerne sige tak

vi er enige i at der selvfølgelig skal lægges meget vægt på sikkerheden

skal lægges meget vægt på uddannelsen

og der inviterer vi også den røde del af folketinget til at være med

alligevel er det jo faktisk et emne vi

fordi vi reelt savner at blive kloge på i hvor stort omfang der finder en kontrol sted

dem der kommer ind i landet med falske papirer og som man jo så efterfølgende kan

på vesterbro eller andre steder i vores samfund

hvor det altså viser sig at man er kommet ind via københavns lufthavn

det burde være relativt nemt at kontrollere at der ikke kommer nogen ind i landet

blandt andet er det jo sådan at den tidligere justitsminister misinformerede folketinget ved i svar på udvalgsspørgsmål at påstå at der foregik daglige kriminalitetskontroller på interne schengenankomster

dog har rettet op på den side af sagen ved at man kontrollerer minimum én ankomst om dagen i københavns lufthavn problemet er bare at man som led i det for at

at man kontrollerer en ankomst om dagen kontrollerer forholdsvis uinteressante

og det virker jo egentlig som lidt af en molbohistorie at man kontrollerer ankomster hvor der ikke er behov for nogen kontrol hvor der mest er turistrejsende eller forretningsrejsende

ikke er nogen fangster

det tyder ikke så meget på at man kontrollerer ankomster for reelt

om der kommer kriminelle personer til danmark eller ej på den baggrund ser

hvordan ministeren fremover på regeringens vegne vil sikre en bedre kontrol samt om ministeren vil sørge for at der foretages stikprøvekontroller på de relevante højrisikoankomster som jo i i allerhøjeste grad bør være dem man

så på vegne af forespørgerne skal jeg sige at vi ser frem til at ministeren

der skal til for at det er i orden og derfor er det også et emne som har haft hele retsudvalgets virkelig store bevågenhed igennem ganske lang tid jeg var egentlig også glad for at jeg som en af de første ture overhovedet som nyudnævnt justitsminister havde lejlighed til at være af sted med retsudvalget på besøg i netop københavns lufthavn hvor vi fik en gennemgang af hvordan

med kontrollen i lufthavnen hvordan

de kritikpunkter der også har været rejst

en rigtig god tur derud og jeg var glad for

både at se det med egne øjne og tale med de mange

indtryk af at det var nogle meget dedikerede medarbejdere som

de rigtige fly vi kontrollerer lige præcis det er ret nemt at svare på for

er jo en del af det som man har lavet om i lufthavnen at man arbejder meget mere analysebaseret vi fik også at vide da vi var derude

så hele den analysebaserede tilgang den meget meget skærpede faglige vurdering der bliver lagt ned over

fly det er man eventuelt skal tage ud og kontrollere

jo sat i gang men jeg vil nu

den er skrevet jeg læser den op for

fuldstændige billede tror

eftertiden præcis hvad det er jeg har sagt

og i de seneste år har navnlig kontrollen i københavns lufthavn været i centrum

debatten om hvorvidt danmark skal deltage i samarbejdet eller ej men fordelene ved schengensamarbejdet må ikke blive en sovepude der fører til halve løsninger på de udfordringer vi har med udlændinge som indrejser og opholder sig ulovligt i

gennemgang i dag vil illustrere er det heller ikke tilfældet hverken i forhold til grænsekontrollen ved de ydre grænser eller politiets kontrol ved de indre grænser

er det vigtigt at sondre mellem egentlig grænsekontrol ved de ydre grænser og den kontrol der udføres

rigspolitiet har det overordnede ansvar for politiets indsats på grænsekontrolområdet det vil sige kontrollen af de ydre grænser som sker efter udlændingelovens regler rigspolitiet fastsætter de nationale retningslinjer for grænsekontrollen udarbejder uddannelsesplaner for personalet og indsamler viden om grænsekontrol for at skabe det nødvendige strategiske overblik i den såkaldte grænsemanual har rigspolitiet fastsat detaljerede retningslinjer for politikredsenes grænsekontrol ved de ydre schengengrænser herunder i

er politiets praksis meget klar alle rejsende kontrolleres ved indrejsen alle viser pas og politiet undersøger om passet er ægte og rent faktisk tilhører den pågældende person på baggrund af en vurdering af afrejselufthavn og passagersammensætning supplerer politiet den almindelige paskontrol

fire hundrede og otte og halvfjerds kontroller ude ved

fra lande uden for eu skal gennem en mere indgående kontrol for at sikre at de opfylder alle betingelser for at indrejse formålet med deres ophold undersøges og det kontrolleres om de har tilstrækkelige midler til opholdet

det sker for at sikre at personen ikke udgør en trussel mod schengenlandene

taget et nyt verifikationssystem i brug så alle visumpligtige tredjelandsstatsborgere får scannet deres fingeraftryk ved pasboksene systemet sammenligner den pågældende

persons fingeraftryk med det fingeraftryk der er lagret i udlændingestyrelsens fælles visumregister og det er med til at sikre at udlændinge der ikke opfylder indrejsebetingelserne bliver

en kontrol ved den ydre grænse at en udlænding ikke opfylder indrejsebetingelserne i danmark eller på schengenområdet bliver den pågældende afvist af politiet søger udlændingen asyl er det udlændingestyrelsen der træffer afgørelse om afvisning eller tilladelse til indrejse

blev truffet afgørelse om afvisning af en hundrede og en og halvtreds personer i forbindelse med indrejsekontrollen ved

ydre grænse og at der ligeledes i to tusind og tretten blev indgivet en hundrede og tre og halvfjerds ansøgninger om asyl i forbindelse med denne indrejsekontrol

i modsætning til den ydre grænse er det som schengenland ikke muligt at foretage grænsekontrol i traditionel forstand når et fly kommer til københavns lufthavn fra et schengenland og således alene passerer den indre schengengrænse schengensamarbejdet udelukker dog ikke at der ved den indre grænse gennemføres almindelige politikontroller for at forebygge og afsløre ulovligt ophold eller brug af falske rejsedokumenter sådanne kontroller skal udføres på stikprøvebasis eller på baggrund af generelle politioplysninger og erfaringer det er vigtigt at politiet udnytter alle de kontrolmuligheder der eksisterer inden for schengensamarbejdet

at der under denne regering foretages markant flere politikontroller ved de indre grænser i københavns lufthavn end der blev under den tidligere regering

tretten afdækkede i alt otte og halvtreds sager vedrørende dokumentfalsk elleve sager om personelfalsk og en hundrede og tretten asylansøgninger

højrisikoankomsten fra lufthavnen i malpensa i milano blev der i to tusind og tretten udført en og halvtreds kontroller og afsløret fire og fyrre sager om dokumentfalsk en sag om personelfalsk

i år er kontrolaktiviteten yderligere intensiveret alene i de første femten uger af to tusind og fjorten

uger af to tusind og fjorten resulterede i syv sager om dokumentfalsk to sager om personelfalsk og syv asylansøgninger fjorten kontroller har været rettet mod flyankomster fra malpensa og givet anledning til fem sager om dokumentfalsk og en

men også om kvalitet og her har politiet således også sat ind

politiet optimeret den analysebaserede tilgang til kontrollen i københavns lufthavn dette er blandt andet sket ved at inddele flyankomster i høj og lavrisikogrupper desuden udarbejder rigspolitiet lige nu både en ny risikoanalysemodel og en ny uddannelsesplan for personalet som blandt andet bygger på standarder fra det europæiske grænseagentur frontex rigspolitiet forventer at de nye redskaber vil kunne tages i brug i andet halvår af to tusind og fjorten og det er desuden politiets forventning at den nye risikoanalysemodel

overblik over grænsekontrolsituationen i lufthavnen og gøre politiet i stand til i endnu højere grad at målrette kontrolvirksomheden

københavns politi har været udstationeret

med henblik på at imødegå et særligt problem med ulovlig indrejse fra netop denne destination dokumenteksperten nåede at assistere ved i alt syv og tyve flyafgange udstationeringen førte til en reducering af den ulovlige indrejse fra malpensa og som følge af dokumentekspertens arbejde kunne italiensk politi anholde otte og tredive personer for strafbare forhold ligesom en og tyve personer blev nægtet ombordstigning

et samarbejde med easyjet hvis medarbejdere bliver undervist om dokumentforhold med det formål at højne flyselskabets fokus på brugen af falske dokumenter og når jeg lige nævner easyjet skal jeg måske sige at det er fordi det er dem der har den

eksempler ud af flere andre polititiltag i københavns lufthavn viser hvordan politiet løbende bestræber sig på at finde nye veje til bekæmpelse af ulovlig indrejse og tilrejsende kriminelle

har fulgt udviklingen i københavns lufthavn kan da også kun være enige i at kontrollen er blevet bedre og at politiet også er blevet bedre til at finde kreative og effektive løsninger

jeg synes vi så da vi var på besøg derude med retsudvalgets medlemmer

den generelle konklusion diskussionen om grænsekontrol og schengensamarbejdet har i for lang tid handlet om hvad der ikke kan lade sig gøre

er efter min mening forældet i

vi kan kontrollere københavns lufthavn skal vi spørge hvordan og mit bud er at

af illegal indvandring og grænseoverskridende kriminalitet vil basere sig på langt mere intelligent kontrol moderne teknologi og internationalt samarbejde

meget mere end en tidligere borgerlig regering har gjort selv om der kommer væsentlig flere asylsøgere i de her år

hvordan tingene fungerer når vi taler med tillidsfolkene og

selvfølgelig vil der altid være forskelle i det der er ønsket blandt medarbejderne i forhold til hvor meget der er af ressourcer det kan man jo ikke undgå

den situation vi har nu hvor der er en kæmpe forskel på det optimale og så det der rent faktisk gøres og det skyldes jo først og fremmest mangel på ressourcer jeg savner

er jo fint nok at man i lufthavnen arbejder med

gør man det men spørgsmålet er bare hvad kan gøre en forskel og hvor har regeringen tænkt sig

at regeringen eller regeringspartierne under debatten her kan gøre os noget mere kloge på hvad det så er rent faktisk der fysisk kommer til at ske i lufthavnen der har været masser af forslag til hvad man gøre eksempelvis kunne man måske inddrage kontoransat personale til at tage sig af en del af paskontrollen hvorefter man kunne frigøre betjente til at gøre det der i virkeligheden er meget brug for nemlig at gå lidt bagom linjerne og vurdere helt præcist

sker omkring illegale personer hvad det er for nogle netværk der står bag

været ret meget omtale af forholdene

dagbladet bt og en række andre medier har med ret stor konsekvens kunnet vise i deres spalter at det desværre halter

det gjort over lang tid og det ser ikke ud som om der afgørende er blevet

kunnet beskæftige sig med det her område og desværre

det man gør det generelle

gjorde op med de såkaldte indre grænser fordi man konstaterede at man kunne kontrollere tingene og kom ind i danmark via de ydre grænser

det kan der være mange meninger meninger om men det der i hvert fald er vigtigt hvis man tror på det er

det gør den jo desværre ikke sydpå og det er derfor at man må konstatere at de såkaldte højrisikoankomster

fra schengenlande altså hvor folk er kommet ind i

fra de sydeuropæiske lande typisk fra italien derfor kan jeg jo ikke begribe

om de såkaldte højrisikoankomster i stedet for at tage en række lavrisikoankomster hvor det er turistrejsende og forretningsfolk og

jeg ser det simpelt hen som lidt af en molbohistorie at man bruger kræfter på

folketinget konstaterer og finder det kritisabelt at regeringen har givet urigtige og vildledende oplysninger i svar over for folketinget vedrørende antallet og omfanget af kontroller af illegale personer og falske indrejsepapirer i københavns lufthavn regeringen har således fortalt folketinget at der i to tusind og tretten blev udført daglige kriminalitetskontroller ved flyankomster hvilket

samt at sikre at kontrollen fremadrettet bliver forstærket herunder med hyppigere stikprøvekontroller på ankomster med erfaringsmæssigt flest passagerer med falske papirer således at bemandingen er tilstrækkelig

når hun står på folketingets talerstol og oplæser diverse tal uden at forholde sig til om indsatsen egentlig står mål med den trussel

dagbladet bt skriver den trettende marts i år at københavns lufthavn er et rent slaraffenland for personer med falske pas fra schengenlande og flere navngivne personer i kontrollen

slette hensigter falske dokumenter går direkte ind i danmark

asylsøgere der på en togtur fra københavns lufthavn til sandholm stikker af og ikke bliver fundet igen det er uacceptabelt

ministeren senere vil fortælle måske med lidt mere passion endda om hvad regeringen vil gøre for at modgå denne store stigning i personer der prøver at indrejse illegalt i danmark det synes jeg regeringen skylder samtidig bakker venstre naturligvis fuldt ud op om det forslag til vedtagelse

blev fremsat før og håber naturligvis at regeringen forstår problemets omfang og kan være med til konstruktivt at arbejde for at imødegå udfordringen

også nødt til at konstatere at antallet af asylsøgere i danmark er fordoblet på tre år det skyldes ikke udelukkende antallet af syriske flygtninge og krigen dernede jeg tror det skyldes at man har lempet reglerne på udlændingepolitikken generelt så asylsøgerne nu kan arbejde og bo uden for deres centre og jeg opfatter debatten vi har i dag som en del af et større billede og desværre som udtryk for at regeringen på essentielle områder har slækket og desværre ikke strammet de nødvendige steder hvilket betyder at det danske samfund nu oplever et massivt antal mennesker der forsøger at komme illegalt ind det koster penge og det udstiller en lang række problematikker samtidig finder jeg det moralsk uacceptabelt at københavns politi i deres rapporter giver udtryk for at man ikke har tilstrækkelige ressourcer men bevidst fravælger

fly der kommer ind og på den måde i nogle tilfælde når man har pågrebet den første

og lader de resterende fortsætte

det er naturligvis interessant at vi får lidt ekstra lyd under forhandlingen det skal dog ikke afholde mig fra at jeg ser frem til at ministeren forhåbentlig kommer lidt nærmere ind man vil imødegå de mange illegale

mobilitet afgørende for at danmark fortsat kan være et attraktivt land for både turister for virksomheder og for andre der har et legitimt ærinde i danmark

som turister og i professionelt regi samtidig er det dog helt nødvendigt at vi har

så uønskede personer stoppes balancen skal ikke mindst findes i aftalen om

andre lande en aftale der sikrer at danskere også kan rejse fleksibelt mellem landene

ønsker at bekæmpe ulovlig indrejse i danmark mennesker der kommer hertil

ikke velkomne samtidig skal vi dog huske på at ingen har interesse i at de mange der kommer til danmark

skal stå i kø i timevis for at få lov til at komme ind i vores land politiet har de seneste år intensiveret kontrollen i lufthavnen således udføres langt flere kontroller end tidligere

analysebaseret tilgang til kontrollen i lufthavnen hvor ankomster inddeles i høj og lavrisikogrupper for få måneder siden besøgte folketingets retsudvalg lufthavnen sammen hvor vi netop fik syn for dette desuden har justitsministeren

udsendt en dansk dokumentekspert fra københavns politi til lufthavnen malpensa i milano det er et initiativ som vi socialdemokrater hilser velkommen og

undervisningen af flyselskabers medarbejdere i dokumentforhold og styrkelse

af ledelsen i grænsekontrolafdelingen i københavns lufthavn vi socialdemokrater mener at øget brug af teknologi vil skabe en bedre kontrol i lufthavnen

vi har noteret os at justitsministeren har iværksat et tæt samarbejde med lufthavnen om at indføre øget brug af elektronisk paskontrol

den forbindelse slå fast at vi socialdemokrater ser frem til den styrkede kontrol i lufthavnen ud over de mange initiativer som allerede er

med de ord skal jeg læse følgende

på vegne af socialdemokraterne radikale venstre socialistisk folkeparti og enhedslisten

skal have et legitimt ærinde hvis formålet med indrejsen er at begå kriminalitet skal de ikke have adgang folketinget understreger derfor betydningen af en effektiv og målrettet person og dokumentkontrol i københavns lufthavn folketinget anerkender samtidig vigtigheden af at politiets kontrol med rejsende til enhver tid udføres i overensstemmelse med de regler som folketinget har vedtaget og tilsluttet sig folketinget har i den forbindelse noteret sig at københavns politi har intensiveret og forbedret kontrollen i københavns lufthavn og at regeringen og politiet har fokus

lavrisikoankomster og to højrisikoankomster om ugen ud af de her rigtig rigtig mange ankomster

det er jo fordi man lægger hele systemet ned

anklagemyndigheden og andre steder

om at kontrollen er styrket

de konkrete tal må jeg henvise til justitsministeren det må være justitsministerens opgave

og

at alle de midler der eksisterer skal tages i brug og derfor hilser vi det også velkommen når justitsministeren her fra talerstolen tilkendegiver at det er et område man ser på og hvor man forventer

beretninger om at mennesker med falske dokumenter illegale pas

er kommet ind i landet

af

vi ikke i mål og

jeg at den teknologiske løsning i høj grad

schengensamarbejdet det giver danske borgere danske virksomheder store muligheder men vi anerkender naturligvis også at der fortsat er behov for en vis grad af kontrol og i den forbindelse

vi særlig glade for det samarbejde som dansk politi har på tværs af grænserne

udenlandske kollegaer det kan nemlig være med til

efterretninger prioriterer de danske politiressourcer der hvor det giver mest mening det er altså

fiske lidt mere med line frem for med net om man vil samlet set takker vi

i et forsøg på at lave en grænsekontrol der virker

at man faktisk ud af de syv

i øjeblikket kontrollerer

med det man kalder efterretningsbaseret kontrol

de ankomster hvor der er mange personer med

malpensa har man tjekket en og halvtreds gange i i to tusind og tretten og man har kun haft seks kontroller i det hele taget i to tusind og elleve så der har været i hvert fald

det kan vi nok

jeg skal ikke gøre mig klog på hvad der lige præcis er det korrekte og er jeg ved at vi har fået nogle fortrolige oplysninger

og det kan måske

korrekte tal der ikke

af mandskabs og uddannelsesmæssige årsager den gode nyhed er så

og man har også fundet ud af at få opdelt

flyankomsterne i høj og lavrisikogrupper så man

bedre kan målrette indsatsen mod de steder hvor der er problemer og man har også kastet nogle kræfter ind i

blandt andet skal være med til at vurdere ægtheden

med automatisk paskontrol og jeg håber da at det er noget der kommer på plads så det på sigt kan skabe noget mere luft til de mange andre opgaver som det blev meget tydeligt for os under vores besøg

jeg forstå at det stadig væk er ideen at man vil have

til at udføre paskontrollen man kan det blot ikke på nuværende tidspunkt fordi der ikke er betjente der går på

så det er forhåbentlig også en problemstilling som kan være med til

at der kommer noget luft til de mange opgaver som

vi helt klart kan se at de har i lufthavnen

meget trygge ved at der bliver arbejdet videre med de her problemstillinger og derfor bakker vi også op

som indbefatter regeringen og enhedslisten jeg vil sige at det er en kritik af personalet jeg synes tværtimod at det er en konsekvens af at man har et meget ansvarsbevidst og pligtopfyldende personale at det her

overhovedet er kommet til vores kendskab

og et problem som der skulle tages hånd om og det er man så i færd med nu det giver sig selv

kontrol og det skal der også være for at andre schengenlande skal kunne vide at vi gør vores del og bidrager til det her samarbejde

støt stigende og lufthavne med færre passagerer har faktisk flere ansatte til at udføre kontrollen i norge har man for eksempel en hundrede og en ansatte til to

i danmark er det fem og firs til seks millioner det er nok ikke en udfordring som vi løser her i en forespørgselsdebat det er jo et spørgsmål som skal tages op mellem forligspartierne i politiforligskredsen og derfor tror jeg

at man går efter efterretningsbaserede kontroller altså hvor der er mange med falske papirer men vi kan jo se

politiledelsen eller københavns politi der har givet ministeren et forkert svar og det kan ministeren jo ikke rigtig gøre så meget ved

ressourcespørgsmålet sådan helt præcist går ud på men jeg har i hvert fald noteret mig at

mandskabsmæssige årsager så jeg tror det er

over at man ikke er klar til at støtte det forslag til vedtagelse som

jeg kan jo i medierne se at ordførerens forkvinde

man kunne måske forestille sig at i dag var første skridt på vejen mod en fælles indsats for konstruktive og

er tale om et slaraffenland på trods af at kontrollen

som ikke burde være i danmark og ikke få indrejse igennem det er en uacceptabel situation som vi er nødt til

samtidig at de tre partier bag forespørgslen er indbyrdes uenige om danmarks forhold til de regelsæt der er allermest afgørende for danmarks og folketingets muligheder for at etablere effektiv grænsekontrol

er i dagligdagen når rejsende ikke længere skal vente i kø ved grænserne til vores nabolande eller

flyvetur til andre eu lande

er også en bagside som blandt blandt andet er den ekstremt skarpe kontrol ved eus ydre grænser

den har blandt andet til formål at holde asylansøgere som flygter fra forfølgelse og

undertrykkelse i deres hjemlande ude af eu og de betaler jo så groft sagt prisen for at vi andre ikke skal vente i kø ved kruså eller i kastrup lufthavn enhedslisten er ikke glad for danmarks deltagelse i schengenreglerne vi mener sådan set helt principielt at folketinget

have bevaret fuld suverænitet i spørgsmålet om hvorvidt og hvordan vores grænser skal kontrolleres når nu det ikke er situationen

ønsker vi den bedst mulige kontrol med grænseoverskridende kriminalitet

om kriminelle som indrejser frivilligt for at begå indbrud eller tricktyverier eller handlede mennesker som kyniske bagmænd tvinger til at komme til danmark for

med kriminalitet eller blive tvunget ud i prostitution

i et nyligt svar til retsudvalget som

flere der har talt om har justitsministeren oplyst at politiet i et års tid

og tretten ikke havde fungerende udstyr i lufthavnen til at tage asylansøgeres fingeraftryk

selvfølgelig skal asylansøgere registreres ved ankomsten til lufthavnen så kriminelle ikke kan misbruge asylsystemet til at rejse ubemærket ind i danmark med det formål at begå forbrydelser men vi kan imidlertid forstå på svaret at udstyret har fungeret siden oktober november to tusind og tretten og det er jo godt i forbindelse med med passagen af grænsekontrollen i københavns lufthavne rejser der sig

række spørgsmål om forskellige typer af lovovertrædelser blandt de lovovertrædelser som enhedslisten især ønsker at bekæmpe er jo menneskehandel og andre former for organiseret grænseoverskridende kriminalitet

ét element og jeg understreger ét element i kriminalitetsbekæmpelsen men det kan ikke udgøre hele indsatsen en meningsfuld indsats mod for eksempel menneskehandel skal indebære både et opsøgende socialt arbejde i danmark bedre hjælpeforanstaltninger for ofrene og en hjælpeindsats ikke mindst i et land som for eksempel nigeria hvor der kommer rigtig rigtig mange handlede kvinder fra og der skal meget andet til når det gælder asylansøgere

kommer til danmark uden gyldigt pas eller visum

er det jo ikke en lovovertrædelse vi mener skal bekæmpes her skal indsatsen i stedet for gå på at give asyl til dem der er forfulgte og på internationalt plan arbejde for at fred og ikke mindst menneskerettigheder også bliver gældende i de lande som mennesker flygter fra i forsøget på at komme til danmark med baggrund i alle de her forskellige overvejelser kan enhedslisten tilslutte sig det forslag til vedtagelse som er

tænke mig at høre enhedslisten om ikke det vil være fornuftigt at man opgraderer kontrollen

folk typisk fra

af regeringer uanset om det er den der sidder nu eller andre der giver fejlagtige oplysninger

mønster for eksempel blandt kontroller og gå uden om det

set tillid til at politiet er i stand til at

stille mig til dommer over om der skal to eller tre flere kontroller til eller om det er

er fuldstændig rigtigt som herre peter skaarup siger at der er givet en en fejlagtig oplysning

som rigspolitiet som jeg forstår det har beklaget kom

morten bødskov også beklagede kom

er rigtigt at vi har en meget principiel tilgang til at man ikke må lyve over for folketinget vi har det også sådan at det er okay at fejle hvis man hvis man retter op på fejlen

som ankomster hvor man tjekker hvem der har købt billet

og man tjekker også om der i særlig grad er tale om risiko for illegal indvandring og anden kriminalitet som for eksempel dokumentfalsk og menneskesmugling

og i officielle svar kan dokumenteres at kontrollen er hullet

gentagne gange må kapitulere på grund af manglende ressourcer og at regeringen tilsyneladende har installeret et regime hvor man konsekvent kontrollerer de fly der har den mindste risiko

i pressen på det når det er sagt jeg synes det er positivt at der bliver foretaget kontroller med henblik på at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet vi synes

det er politiet der er de bedste til at foretage en vurdering af hvilke

der seks kontroller i hele to tusind og elleve

herre jakob engel schmidts parti sad på magten

skal være glad for at det går lidt fremad i stedet for at ønske sig at

kan bevæge sig at man kan studere i andre lande

rejse over grænserne uden at skulle stoppe op og så videre

og har et kriminelt formål for øje det skal vi selvfølgelig gøre noget ved en af de ting man kunne ønske sig

man kan gøre noget på og som vi selv har indflydelse på er

for at udstationere danske kontrollører i udenlandske lufthavne det sidste har vi jo gode erfaringer med det første vil vi

de andre borgerlige partier jo gerne have gjort noget mere især i

på falske indrejsepapirer for at begå kriminalitet

hindret i deres slette foretagender

så forstå at mens man kæmpede for at holde

så da det endelig lykkedes for retsudvalget at få lov til at komme ud og besøge lufthavnen

nogle flere betjente derude men det er jo ikke den måde det her land skal ledes og regeres på hverken af

når et folketingsudvalg bliver ved med at presse på presse på

at understrege at enhver offentligt ansat selvfølgelig har ytringsfrihed jeg ved godt at det kniber mere og mere jo højere man kommer op i graderne

det er nok en naturlov der styrer de ting

er sagen i forhold til københavns lufthavn og alle mulige andre steder hvor

det samarbejde det er at være en del af schengensamarbejdet

vi ikke i stand til at sikre de ydre grænser i

schengen og hvis de andre schengenlande ikke synes vi er gode nok

som der skal til for at løse opgaverne

uden pauser det holder simpelt hen ikke at man er så stramt kørende at man er nødt til at budgettere med

tage madpakken med ud på posten det duer ikke

vi taler arbejdsmiljø vi taler også kvaliteten af den kontrol der bliver udført hvor meget kvalitet er der i den hvis man har været i gang i otte timer

det går bare ikke

vi så ved selvsyn eller vi var ude i københavns lufthavn og jeg havde egentlig

forventet at ministeren ville gøre noget ved problemerne jeg synes det er fint at vi får nogle teknologiske løsninger

hjælpe og aflaste et langt stykke ad vejen men mens vi venter på det hvad så

flytte rundt på styrkerne så man får nogle flere ud i københavns lufthavn

de betjente fra ja dem tager

og så kan vi begynde den nye kamp

fra københavns lufthavn for så ikke så meget fokus på det længere

rundt på et underskud af politifolk

som minimum kan løse de opgaver der allerede findes

hvor er fleksibiliteten så hvis man kun lige nøjagtig er normeret til den opgave der er

hvordan løser man så de problemer når man kun lige nøjagtig ned på sidste minut er normeret med de politifolk der skal til det duer ikke for man skal også kunne løse de uforudsete opgaver det er sådan at

må flytte rundt på ressourcerne og alt efter hvor ministeren eller folketinget har fokus så

på de her lavrisikoankomster og to

ville det give alt alt for meget arbejde

men også tilbage hos anklagemyndigheden i domstolssystemet

er jo ikke rimeligt at vi med åbne øjne må se på at der sker

kræfter til at løse opgaverne det duer ikke det burde selvfølgelig være sådan at

være der også var nogle med der men man skal da have minimum syv på højrisikoankomsterne

det vil også have den helt klare effekt at de der tror at man bare kan rejse via danmark eller til danmark opdager at hov

til vedtagelse som vi selv er medforslagsstillere

fordi man har så stor ressourcemangel

ville det betyde at man lagde

synes jeg da at mange ministre burde være optaget af

har ansvaret for at tingene er som de er

til debatten men jeg synes egentlig det er relevant lige

i danmark og gøre det illegalt fordi de

kan få asyl eller opholdstilladelse det sker så ved at man

er man altså bare kommet ind i landet og hurra

men der er faktisk nogle der bliver stoppet

lufthavnen tallene viser

årsopgørelsen for to tusind og tretten

i forbindelse med at man altså bruger falske papirer når man ønsker at komme til danmark i to tusind og ti var det ni og halvtreds sager man havde ifølge politiets dokumentafsnit

tusind og elleve var det fire og halvfjerds

tusind og tolv var det en hundrede og ni og fyrre og i to tusind og tretten var det to hundrede og sytten det viser jo faktisk at der er et behov for at kontrollere fordi der er mange der kommer ind i landet med

hvad der sker efter det ved vi jo ikke men et godt gæt

det politiet kommer med er at man

senere oplever at de pågældende opholder sig illegalt i danmark eller i sverige så er der antallet af asylansøgere som jo også har været

i to tusind og elleve var det tre tusind otte hundrede og seks der søgte asyl det var så under den tidligere regering

tolv var det seks tusind en hundrede og fire og firs og

hundrede og fyrre det vil sige at

samtidig med at man ikke har udvidet kontrollen af betydning

kommet væsentlig flere asylansøgere

det burde jo i hvert fald betyde at regeringen satte markant ind på det her område og ikke var tilbageholdende med at

de penge bliver mange gange tjent hjem ved at man ikke efterfølgende skal opleve at de pågældende lever illegalt i danmark

begår kriminalitet samtidig så har det været diskuteret hvad der er med det

lavrisiko og højrisiko jeg slog lige op i et af de svar vi har fået fra regeringen hvor man definerer at man faktisk som den radikale ordfører var inde på

jævnlig gennemgang af passagerlisterne og der vil det blive undersøgt hvem der har købt billet til hvor mange der er købt billet

hvornår der betalt og så videre disse oplysninger kan bruges til at vurdere risikoen for illegal indvandring og anden kriminalitet som for eksempel dokumentfalsk og menneskesmugling

er altså en god grund til at man lige netop i forbindelse med nogle særlige ankomster fra særlige lufthavne vurderer at her skal man sætte ind

nogle lufthavne det er jo typisk de lufthavne der ligger i den sydlige region af eu fordi man der

det er malpensalufthavnen det er fiumicinolufthavnen

dansk folkeparti det må de så rode med men jeg undrer mig over at der ikke er nogen der går efter bolden her at der ikke er nogen

om det er venstre dansk folkeparti liberal alliance eller konservative

er partier der har argumenteret for for ekstra ting i forbindelse med debatten

da gøre det nødvendige lad os da se på sagen med fuldstændig friske øjne og gå efter bolden hvorfor gør regeringen

ligeglad og ikke har handlet

at man har været ligeglad med hvordan arbejdet er blevet tilrettelagt i københavns lufthavn og at man bare har ladet tingene sejle

jeg selvfølgelig nødt til at gå op for at slå fast

at der i hele to tusind og elleve blev gennemført seks kontroller

halvtreds kontroller alene

af højrisikoankomster fra milano

første måneder af det her år har været kontroller rettet mod fjorten

at det altså skal måles op mod at der i

debat flere gange vi har den her debat under samråd og vi har gennemgået hvad der har været forskellige kritikpunkter

der har været irritation over ventetid ved nogle af køerne der har været irritation over at der ikke har været lokaler hvis man eksempelvis skulle tage nogle ud til interviews altså at man skulle bruge tid på at gå rundt og transportere folk og flytte dem og det har betydet at andre har måttet vente eller at man har måttet

at tage nogle opgaver på sig

er glad for at kunne konstatere at det er blevet løst

at regeringen i den grad har styrket kontrollen ikke kun hvad

er udtryk for

at sidde derhjemme og være bekymret og sige

bruger de muligheder der er inden for schengen til at sige vi må

lave kriminalitetsforebyggende indsatser vi må gerne gå ud og undersøge om der er nogle der rejser på falske papirer det har vi gjort og

vi gjort med succes og får vi mulighed for

vil det være noget jeg vil støtte op om

så vil der også når ruter afdækket være en vis aftagende interesse lige præcis at anvende de ruter det er lidt ligesom

og sådan vil det også være her

det kunne være interessant at lave indsats og når vi kan dokumentere det finder ud af det så arbejder vi selvfølgelig også på at gøre

ud fra den her model hvor vi skal lave analyser finde ud af hvor

at der har nævnt at man bare fordi det skal se godt ud i statistikken finder

som lige er kommet tilbage fra lidt sol og så siger man

borgerpligt i dag hvis man siger sådan

nogle politifolk som i den grad var dedikerede til deres opgave og som var interesserede i at udvælge præcis de rigtige flyvemaskiner fordi de gerne ville

at deres mission og deres opgave var vigtig

gerne vil slippe uden om en mulighed for kontrol fordi de tænker at det er fuldstændig sikkert at være

hvordan arbejdet skal tilrettelægges

hel masse nye ting i forhold til at få brugt fingeraftryk allerede ude ved kasserne

internationale kollegaer rundtomkring

den skyldes ikke forholdene i københavns lufthavn stigningen skyldes primært at der er

at folk fordi vi har den politik vi nu engang

at at sige at den politik vi fører i danmark betyder at vi nødvendigvis er første valg når mennesker er i nød og når de flygter og når de søger beskyttelse

vi vurderer deres behov

skal vi beskytte folk så gør vi det og ellers hjælper vi dem tilbage det må være den rigtige måde at gøre

har nævnt tidligere i folketingssalen at de første tal fra to tusind og fjorten viser et fald

nogle tal fra en meget kort periode og

for at sige

vi ændret et komma men vi er

præget af en situation i syrien som naturligvis gør

det var blot for lige at sætte det med asylindsatsen på plads stigningen

allerede under den borgerlige regering og tallene ser heldigvis ud til at gå den rigtige vej nu og i øvrigt fik den her regering sidste år hjemsendt mange flere afviste asylansøgere end nogen tidligere regering nogen sinde er sluppet af sted med

hverken når det drejer sig om at undgå at folk uretmæssigt rejser ind i vores land

og til det sted hvor de skal have deres fremtid hvis de ikke er berettiget til at få ophold hos os

gjort noget ved situationen i grænsekontrollen i lufthavnen der var også

forkerte oplysninger som var afgivet under min forgænger og som jeg også forstår

givet en beklagelse over for folketinget for

ikke meget til men det jeg kender til er hvilke nye tiltag

lavet i københavns lufthavn

i salen og som var med i lufthavnen så det jo selv og hørte om hvad det er for nogle opgaver og for nogle nye ting som man gør

og planer man har om endnu mere man kan gøre endnu bedre

set stor tillid til at de meget dygtige mennesker som vi har ansat til at varetage lige præcis den her opgave i lufthavnen

at omsætte til konkret virkelighed

for at have en effektiv kontrol i vores lufthavn og det synes jeg så også

de ansattes side var at man i lang tid havde haft et ønske om at ansætte hk personale til at tage sig af paskontrol fordi det kunne frigøre betjente til at lave den mere efterretningsbaserede

virksomhed ude bagved med henblik på at vurdere menneskesmuglernes netværk

at høre justitsministeren når nu vi skal være glade for det besøg vil ministeren så tage initiativ til at det ønske som

situationen i forhold til bevillingerne i det hele taget

en ting man skal huske på og det er at vi ændrede alderen for hvornår man skal trække sig tilbage som politimand

ikke være så kede af men det gør så omvendt også at

at man i situationen kan

at vi eventuelt udvider på den måde men

politiet løber rundt for at se

statistikkerne kontrollerer man

dybt frustreret når ministeren ikke agerer minister

og der vil det være relevant at se på om ikke man lige præcis skulle se på den her situation med de civile det synes jeg er godt

sige at politiet i lufthavnen altså ikke bare vælger flyvere de godt ved det er fløjtende ligegyldigt at kontrollere de har en vurdering de lægger ned over hvilke fly de udvælger og som jeg også nævnte

ellers laver man jo en direkte vej hvor dem

den her stigning i antallet af illegale og kriminelle mennesker der

at komme ind i danmark men når ministeren nu

man roser sin egen indsats og kritiserer den tidligere regerings

at i landets dagblade hvor embedsmænd og politifolk i

tilbageholder en

stoppe øresundstoget og vi kunne også dermed sørge for at der ikke kom nogen som ikke havde papirerne i orden

bruge risikobaserede analyser bruge det internationale samarbejde

så sender vi en derned vi får stoppet tilgangen og så kan vi i øvrigt fokusere vores indsats på hvad der så giver mening næste gang i forhold til at fange folk

og godt og rart og bekvemt at rejse men ikke nødvendigvis for dem som ikke har papirerne i orden dem vil vi meget gerne have fat i kraven på for vi er ikke interesseret i at de skal komme ind i danmark og hvis de kommer ind

vi meget gerne hjælpe dem tilbage igen det er det vores indsats koncentrerer sig om og det synes jeg egentlig

jeg synes ikke at det er urimeligt at give folketinget et klart svar på om de initiativer man har taget og som man står roser sig selv for at have taget

for at kunne få dem sendt hjem hvis de ikke har ret til at være

gennemførte den nuværende regering som jeg jo altså så lige nu taler på vegne af en og halvtreds kontroller alene rettet mod milanolufthavnen vi har styrket det her og vi har også hjemsendt mange flere afviste asylansøgere end det nogen sinde er sket under den tidligere regering

som vi skal bevare for eftertiden det gælder også de kulturhistoriske vandanlæg

er jeg enig med forslagsstillerne og derfor ser

her beslutningsforslag som et positivt indslag i debatten men jeg mener så i modsætning til

at den gældende lovgivning og praksis fuldt ud tilgodeser kulturhistoriske hensyn

i folketinget siden vandløbslovens bestemmelse om sikring af væsentlige kulturhistoriske værdier blev vedtaget i nitten fem og halvfems i miljøministeriet arbejder vi intensivt med vandplanerne og vi har ikke konstateret at der skulle være problemer i forhold til kulturhistoriske vandanlæg

var der i forbindelse med den offentlige høring over planerne en konstruktiv dialog mellem naturstyrelsen og kulturstyrelsen for at afklare hvilke uoverensstemmelser der måske kunne være i vandplanerne mellem kulturhistoriske hensyn og natur og miljømæssige hensyn drøftelserne førte blandt andet til at indsatser for cirka tyve til tredive vandløbsstrækninger blev justeret

at tage hensyn til kulturhistoriske vandanlæg

at udtale sig om eventuelle kulturhistoriske anlæg som kunne blive berørt af vandløbsindsatserne det gjaldt både under den første seks månedershøring i to tusind og elleve og ved den senere høring i to tusind og tretten og så vidt jeg er orienteret har bevaring af kulturhistoriske vandanlæg ikke været noget fremherskende tema under de to høringsrunder kulturhistoriske interesser indgår i øvrigt i mange dele af vandplanlægningen i forbindelse med udarbejdelsen af vandplanerne

om et vandløb skal udpeges som stærkt modificeret for eksempel kan hensynet til en kulturhistorisk vandmølle ved et vandløb betyde at vandløbet udpeges som stærkt modificeret og ikke skal underlægges indsatser

skal miljøministeriet vurdere den eventuelle virkning af vandplanernes indsatser på kulturhistoriske interesser i en miljørapport om strategisk miljøvurdering den såkaldte smv rapport rapporten skal sendes i offentlig høring sammen med forslaget til vandplaner det er også sket i forbindelse med arbejdet med vandplaner

været et særligt fremherskende tema

hensyn til kulturhistoriske interesser i forbindelse med selve udarbejdelsen af vandplanerne for når kommunerne efterfølgende skal gennemføre vandplanindsatserne skal de også tage hensyn til kulturhistoriske

således af vandplanerne at kommunerne i forbindelse med den konkrete gennemførelse af vandløbsindsatserne kan tage hensyn til kulturinteresser kommunerne kan undlade at fjerne menneskeskabte opstemninger i vandløb af kulturhistoriske hensyn og i stedet sikre passage for fisk og smådyr på en anden måde det kunne for eksempel være ved at anlægge et omløbsstryg for faunaen det står klart og tydeligt i en af retningslinjerne i det aktuelle udkast til vandplaner

må kommunerne ikke gennemføre et restaureringsprojekt i et vandløb hvis det tilsidesætter væsentlige kulturhistoriske interesser

eller helt undlades hvis en kommune for eksempel vurderer at hensynet til en særligt værdifuld gammel vandmølle ved et vandløb betyder at

med vandplanerne fastlagt restaureringsindsats ikke bør gennemføres

administration og praksis fungerer godt og at det fuldt ud tilgodeser både kulturhistoriske hensyn og natur og miljømæssige hensyn

på den baggrund kan regeringen altså ikke

og vandrammedirektivet siger også hvad vi skal problemet er at

at gøre som der bliver sagt og det kan skyldes at man ikke altid er opmærksom på det så beslutningsforslaget her lægger jo egentlig ikke op til en lovændring det er bare et alternativ næh det vi ønsker er at ministeren hanker op i sig selv og kontakter kommunerne så mit første spørgsmål skal være vil ministeren sende et klart hyrdebrev til alle kommuner om at de skal passe på vandløbene og vandanlæggene så vores kulturhistoriske vandanlæg har nok vand til at de kan fungere

svare bekræftende på spørgsmålet om om jeg vil tage kontakt til kommunerne

og informere om at de her regler altså gælder og at at det

meget klart i lovgivningen hvordan man skal forholde sig til det her

i de konkrete situationer

på den ene side de kulturhistoriske hensyn og

voldgrave vil blive tømt for vand hvis kommunernes planer ikke fungerer så kunne ministeren ikke tage fat i kulturstyrelsen som har styr på det her og så

mod de kommuner der i højere grad end andre har svært ved at leve op til loven

at løfte den her dagsorden på vi

rette henvendelse til kommunerne og informere klart om hvordan reglerne er og hvordan man skal håndtere de her

til at jeg synes at loven fra nitten fem og halvfems

det her

gange talt om at sende brev til kommunerne men

vil ministeren sende et brev til samtlige otte og

ikke må tilsidesætte væsentlige kulturhistoriske interesser

der er nogle kommuner der i særlig grad skal tages

er bevaringsværdige og indeholder et meget meget

nu nået dertil at ministeren vil rette den henvendelse til kommunerne det synes jeg

bare bliver gjort opmærksom på

hvis det viser sig at kommunernes overvejelser

men at man vælger efter at have foretaget den overvejelse i kommunerne at sige

at det er vigtigt nok agter ministeren så at skride ind for at sikre at vi bevarer de historiske vandanlæg der er tilbage

fået nogen henvendelser om de her meget store problemer som forslagsstillerne tilsyneladende ser at der er

bemærket at der har været omtalt nogle sager i pressen på det seneste og derfor siger

jeg vil meget gerne gå i dialog med de kommuner hvor der er et behov for det og sende et brev

hvordan man forholder sig

der står i loven for det det er som sagt

og det er op til kommunerne at foretage den afvejning i de konkrete tilfælde mellem de natur og miljømæssige hensyn og

tilbage af i dag er det sådan at der er seks og halvtreds fredede vandmøller og der er cirka fyrre bevaringsværdige vandmøller den kulturhistoriske

også er funktionsdygtige så de ikke kun udgør en kulisse der nemt kan gå hen at forfalde skal vi sikre at møllerne ikke kun bliver bevaret som kulisser kræver det at vandet ikke bliver ledt udenom

skal ifølge mølleeksperter være så meget vand til rådighed

møllerne kan køre mindst to timer hver dag i vandplanerne er der planlagt fjernelse af cirka

tyve fysiske spærringer men det er kun en forsvindende lille del omkring syv

i denne lille del så der bliver tilført en tilstrækkelig mængde vand

de få tilbageværende fungerende vandmøller skal beholde så stor en vandføring at vi sikrer dem for fremtiden som væsentlige kulturhistoriske elementer i landskabet og i kulturarven men det er ikke alene vandmøllerne vi skal sikre rundtom på især herregårde findes også vandanlæg

det drejer sig om cirka hundrede vandanlæg

både vandtilførsel ogeller vandgennemstrømning så de ikke bliver ødelagt af vandsænkning udtørring forsumpning eller tilgroning

meget væsentligt at vi sikrer at de kulturmiljøer der knytter sig til disse heller ikke spoleres ligesom med vandmøllerne

meget lille antal som vi taler om men kvalitativt men kvalitativt har de meget stor betydning venstre håber meget på at

flertal kan se perspektiverne og dermed finde den balance der skal være mellem hensynet til

og hensynet til sikring af kulturmiljøerne og de kulturhistoriske perler og oaser balancen kan findes ved at stemme for

hvad det ellers måtte være det er muligt rent teknisk men det er ikke altid man er bevidst om disse muligheder og det er det

både sikrer passage for fisk og smådyr

giver nogle forøgede naturværdier jeg konstaterer også at der både har været og er hvilket ministeren jo også har svaret bekræftende spørgsmål fra folketingets miljøudvalg i to tusind og tretten et glimrende samarbejde mellem naturstyrelsen og

kan en konkret vurdering føre til at den

jeg vil også understrege som jeg også gjorde i spørgsmålet til herre flemming damgaard larsen at

selv om en spærring i et vandløb bliver fjernet

kan opstemningen jo sådan set godt blive der og dermed

kan man jo også sikre kulturmiljøet det vil sige at vandmøller og søer og så videre bliver stående og at der sikres passage for dyrelivet og det er jo netop også den passage som sådan set er det

ikke støtte forslaget og vi ser

store uløselige problemer i den administration der har været indtil nu hvor der både er taget de nødvendige naturhensyn og de nødvendige hensyn til kulturhistoriske

at kommunerne ikke tager hensyn til dem og det der sker er jo at man fjerner opstemninger så der ikke kommer nok vand igennem så mit spørgsmål

at røre ved de her fredede anlæg så vi ikke

som de altid har gjort og så har vi fjorten halvtreds andre vandløb hvor vi kan ændre på

fornuftig løsning på det her vi skal selvfølgelig leve op til vandrammedirektivets forpligtelser vi skal sikre at der er mulighed

for faunapassage og nogle steder har man gjort det på den måde at

bevarer opstemningen og så fjerner man spærringen og det vil sige at der både er vand til kulturmiljøet og sådan set også

set er en meget salomonisk løsning og jeg har stor tiltro til at man lokalt med naturstyrelsen kulturstyrelsen og kommunerne rent faktisk får lavet de løsninger der skal laves ude rundtomkring som både sikrer naturværdierne naturværdierne og

og så ser jeg ikke nogen grund til at vi skal komme herindefra og sige

hun gøre noget ved det der er ikke sket noget i det her år og derfor har vi fremsat det her beslutningsforslag hvad vil den socialdemokratiske ordfører gøre på baggrund af kulturmiljørådets foretræde og på baggrund af ministerens indstilling om at vi skal gøre noget for at bevare vores kulturhistoriske vandanlæg indtil videre har jeg bare hørt sniksnak fra ordføreren

der er sket siden nitten fem og halvfems og det er også det der vil ske fremadrettet og i vandløbslovens § syv og tredive stykke tre

herre alex ahrendtsen sikkert også ved at hvis det er sådan at det vil indebære væsentlige ændringer væsentlige ændringer i forhold til de her kulturhistoriske værdier så skal indsatsen ikke gennemføres

har en lov der er fra nitten fem og halvfems en minister

hun skriver ud til kommunerne for at gøre opmærksom på det igen og vi får tingene til at hænge sammen ude lokalt mellem

naturstyrelsen kulturstyrelsen og kommunerne at man så skal have at vide at det er sniksnak jeg synes simpelt hen

har stor tillid til at naturstyrelsen kulturstyrelsen og kommunerne på baggrund af de indsatsplaner der skal være finder den balance der skal være og er sådan at vi både får sikret naturen og vi også får sikret de kulturhistoriske værdier

det fremgår også klart af vandløbslovens § syv og tredive stykke tre at hvis der er væsentlige ændringer jamen så tager man selvfølgelig hensyn til de kulturhistoriske miljøer jeg forstår faktisk

nu er vi også et stykke længere end

forslagsstillerens beslutningsforslag

og kommunerne og det fungerer så jeg har svært ved at se hvorfor man så skal begynde at forholde sig til spørgsmål der er langt ude i det hypotetiske når vi rent faktisk har lovgivning og et system der fungerer i dag jeg har meget svært ved at se det

imidlertid ikke synes så optaget af er jo at eu heldigvis har pålagt

vi bliver altså nødt til at afveje de kulturhistoriske interesser

de biologiske og miljømæssige hensyn og ministeren har jo redegjort for

ikke må gennemføres hvis væsentlige kulturhistoriske interesser bliver tilsidesat det er således op til kommunerne som vandløbsmyndighed at sikre den afvejning konkret fra sag til sag nogle gange

i to tusind og ti udgav kulturstyrelsen en række anbefalinger til hvordan man kan samtænke kulturarv og vandløbsrestaurering og det handler blandt andet om at man skal kortlægge kommunens vandkraftshistorie og

tværs mellem kulturhistoriske museer lokale arkiver og vandmyndigheder på tværs af kommunegrænser og prioritere vandkraftmiljøerne og og styrke den helhedsorienterede landskabsforvaltning lokalt kan man inddrage interessenter og finde en løsning som er optimal og det kan være en dyr eller en billig løsning alt efter de lokale prioriteringer men at bruge kulturarven til at begrunde store besparelser på vandløbsindsatsen virker helt paradoksalt

fornøjelse selv at deltage i kulturudvalget hvor der var foretræde om samme emne

var noget galt med reglerne men at der var en manglende opmærksomhed ude i

synes jeg at når miljøministeren i dag har tilkendegivet at hun gerne vil skrive til kommunerne og gøre opmærksom på at man skal huske

som nogle steder måske opleves som et problem

udmøntes på optimal facon og der er god mulighed for at inddrage alle interessenter

høringsfrister og ikke umiddelbart grund til at ændre lovgrundlaget

derfor ikke støtte beslutningsforslaget men er selvfølgelig

sket noget som helst i løbet af det år derfor har vi fremsat dette beslutningsforslag og hensigten er såmænd ikke at ændre loven men at sørge for at

til den radikale ordfører er synes

ordføreren at regeringen egentlig har gjort det der skulle gøres har miljøministeren handlet på det her eller har ministeren bare syltet sagen til skade for de mange kulturhistoriske vandanlæg ude

fald det jeg fik ud af det foretræde der i sin tid var og det kan formentlig løses

ved at kommunerne bliver orienteret om at

men også ved at interessenterne jo holder sig til og faktisk tager kontakt til lokale myndigheder det er derude samtalen om det skal foregå

en afvejning af de forskellige hensyn

helt se formålet med at skulle mødes med en hel masse organisationer for det er faktisk meget mere vigtigt at den debat foregår ude

er jo en stor del af vores kulturhistorie men vi mener at beslutningsforslaget er overflødigt fordi

det kan kommunerne gøre

kommunen ikke tager hensyn til det her så er der

en periode med en høringsfase og man kan også klage over det bagefter fra sfs side synes vi at i driften

holdning man kan have men at ophæve det

en konkret forrang til

også handler om vandplanerne generelt

sikker på hvad intentionen er med det

vil bare sige at i loven

mulighed for at tage det her hensyn

der mange steder er rigtig god grund til at sikre de kulturhistoriske vandanlæg så sf kan

kirsten brosbøl og for et år siden svarede ministeren

miljøministeren sagde nøjagtig det samme som ordførerne fra sf de radikale

noget som helst ministeren har ikke taget kontakt man har ikke gidet

snakke med berørte foreninger derfor har vi lavet det her beslutningsforslag så mit spørgsmål er hvorfor i alverden har sf ikke gjort noget ved det

gror der ikke en masse pengetræer så hvis der var

at der kan være konkrete tilfælde hvor der er ejere

ikke bliver gjort det der skal eller taget det hensyn der skal tages men det er jo en kommunal beslutning og igen må jeg bare sige

loven mulighed for at give forrang 2 der er mulighed for at gøre indsigelser i høringsfasen og 3 der er mulighed for at klage over vandplanerne ministeren har sagt at hun vil tage kontakt

til kommunerne og sige at de skal huske på at der er den her mulighed i loven for at give forrang til kulturhistoriske anlæg så jeg kan ikke se hvad beslutningsforslaget skal gøre godt for andet end at

bare ikke er særlig vilde med vandplanerne men det er jo en anden diskussion diskussion

ministeren klar over et års tid

gøre for at vi får bevaret vores kulturhistoriske vandanlæg ude i kommunerne de der halvtreds til tres

har med loven i hånden mulighed for

til kulturhistoriske vandanlæg for netop at sikre dem det kan være der er enkelte kommuner

er klar over det og der har ministeren jo konkret sagt at hun vil tage kontakt til dem og sige husk nu at bruge den her bestemmelse i loven hvis hvis der er god grund til det

ikke bare for at kunne bevare selve værket

om møllerhåndværket de historiske vandmøller kan alene bevares for eftertiden hvis

ved en tilstrækkelig tilstrækkelig vandføring til møllen en mølle er ikke bare en bygning men en funktionel enhed vi mener imidlertid godt at dette formål kan opnås uden at vedtage det her beslutningsforslag og uden at reducere kravene til vandløbenes miljømæssige kvalitet vi mener ikke at en gennemførelse af vandløbsrestaureringer i medfør af

nødvendigvis vil være til hinder for at de kulturhistoriske vandanlæg får tilført tilstrækkelige vandmængder så de kan opretholdes på en måde der ikke trues af udtørring forsumpning med videre så vidt herre per clausen er orienteret har der ikke i forbindelse med gennemførelsen af vandplanerne i første planperiode to tusind og ti til

været problemer af denne art naturstyrelsen og kulturarvsstyrelsen nu kulturstyrelsen har løst eventuelle eventuelle udfordringer i en konstruktiv dialog kulturhistoriske interesser indgår i øvrigt i mange dele af vandplanlægningen

for den konkrete vurdering af om et vandløb skal udpeges som stærkt modificeret desuden skal der i miljørapporten om strategisk

miljøvurdering af planerne foretages en vurdering af planlagte indsatsers eventuelle indvirkning på blandt andet kulturhistoriske interesser

de vandløbsforanstaltninger som vil blive fastlagt i vandplanlægningen

efter retningslinje nummer tre og tyve i forslag til vandplanerne

menneskeskabte opstemninger bibeholdes af kulturhistoriske hensyn

kan således således efter vandløbslovens § syv og tredive stykke tre ikke gennemføres hvis der derved tilsidesættes væsentlige kulturhistoriske interesser

hvis der efter gennemførelse af et projekt ikke vil være tilstrækkelige vandmængder til brug for væsentlige kulturhistoriske vandanlægs

det indebærer ikke nødvendigvis at foranstaltningen droppes med den konsekvens at miljøområdet ikke kan nås kommunen kan i

opstemningsanlæg til en vandmølle vælge at lave et omløbsstryg et omløbsstryg hvorved fisk og smådyr får passage til at vandre frit i vandløbet da der således allerede skal tages hensyn til at kulturhistoriske interesser ikke tilsidesættes findes der ikke behov for at ændre vandløbslovens §

man skal sige nej til beslutningsforslaget fordi man tror at vi vil ændre loven men er jo kun et alternativ vores opgave er jo at sikre at der bliver taget hensyn til de her fredede møller og vandtekniske anlæg

hvad vil enhedslisten konkret gøre jeg har henvendelser

har et helt konkret og praktisk problem med at opretholde

vandgennemstrømningen fordi kommunen ikke tager hensyn på grund af vandmiljøloven

på grund af vandrammedirektivet

også sige at det synes jeg man skal se positivt på vandmøllerne har haft utrolig stor betydning for

som en frontløber i forhold til industrialiseringen og det som det her forslag drejer sig om er omkring tredive til fyrre af disse anlæg som man gerne

regeringen at sikre en bevarelse af

ministeren vil gøre det er der flere af ordførerne som har stillet spørgsmål til og det synes jeg er rigtig vigtigt

af kulturhistoriske vandanlæg

det kunne være en rigtig god pragmatisk løsning derfor

indtil vi ser hvad der kommer ud af de spørgsmål vi måtte stille til ministeren

værd at bevare og det er også en sag som det er vigtigt at vi som folketing er opmærksomme på hvis vi har grund til at at

tro at det kan gå galt at nogle af de fredede anlæg og andre historiske anlæg der er værd at bevare

i fare og ikke kan fungere som tilfældet er for vandmøllerne hvis der ikke er tilstrækkelig vandforsyning så de

løber rundt i hvert fald et par timer om dagen jeg synes så det har været godt

at ministeren selv om ministeren siger

det er jeg glad for at vide jeg forstår også at ministeren efter først at

hensigtsmæssigt at rette henvendelse til kommunerne

at at høre mere præcist

sig igennem over for kommunerne og tage et vist ansvar for

vi nu også sikrer at de anlæg der er

er vigtigt at vi i udvalgsbehandlingen får en nærmere drøftelse med ministeren om vi jo stille spørgsmål til ministeren om hvad

gøre for at følge op på den sag som jeg forstår regeringen også nu finder er

i sidste ende støtte forslaget men der er jo ikke lagt op til nødvendigvis skal være

problemet er bare hvis de hensyn ikke bliver taget så har vi problemet og så er det vi gerne vil se en handlekraftig minister det kan ministeren jo

stadig væk nå at forsikre os om under udvalgsbehandlingen at ministeren er på det her

i løbet af ganske mange

er gjort en fin indsats for at frede og bevare mange af dem kulturstyrelsen gør det

er også taget hensyn til vandanlæggene i både eus vandrammedirektiv og i vandmiljøloven men alligevel er der vandanlæg der er truet af manglende vand fordi vi ganske enkelt har overimplementeret direktivet som opfølgning på vandrammedirektivet har danmark som sagt klassificeret over fem hundrede vandløb og kommunerne

gået i gang med at fjerne spærringerne så

kulturstyrelsen har udgivet en masse fine publikationer der fortæller hvordan man kan tage hensyn til disse

så oplever mange ejere af disse at der ikke bliver lyttet til dem ude i kommunerne selv på sytten af de syv og halvtreds fredede vandanlæg og det er vigtigt

fredet vandgennemstrømningen er vandet blevet fjernet miljøhensyn står altså over kulturhensyn på trods af loven og direktivet og det er derfor vi gerne vil have ministeren på banen miljøministerens forgænger fru pia olsen dyhr fra sf var advaret om det her kulturmiljørådene var i foretræde den anden maj to tusind og tretten hvor man fortalte om problemerne problemerne med genopretning ude i kommunerne der blev stillet spørgsmål til ministeren og hun svarede at hvis vandplanerne ville få de konsekvenser

der blive handlet fra statens side der er bare ikke blevet handlet og det er derfor at dansk folkeparti venstre og konservative

vi forventer ikke at der bliver

flertal for det men vi forventer at ministeren handler

vores fælles historie og kultur vi taler om og miljøet tager altså ikke skade af at man bevarer opstemninger ved fredede vandanlæg jeg har modtaget en række henvendelser fra ejere af kulturhistoriske vandanlæg jeg har nævnt lille mølle ved refsvindinge

voldanlæg vil blive tømt for vand hvis kommunen

gør som de har i sinde disse ejere er alle optaget af at bevare møllerne for eftertiden men vel at mærke møller der som minimum har vand nok til at kunne fungere i hvert fald mindst to timer dagligt det burde jo egentlig være noget naturligt man bevarer heller ikke et sejlskib uden et sejl eller en veteranbil

de oplever at kommunerne ikke tager hensyn fordi disse henviser til loven

det er derfor ministeren må på banen heroppefra har jeg et helt konkret spørgsmål til ministeren

om ministeren vil kontakte dansk møllerforening og bygningsfredningsforeningen så hun kan blive sat lidt mere ind i sagerne så hun kan få et helt konkret forhold til det der foregår derude der har også været nogle

kommentarer vedrørende økonomien og om at man kan spare penge

i beslutningsforslaget har vi henvist til at man kan spare penge det koster jo noget når man vil fjerne spærringer når man vil lave faunapassager lad mig bare henvise til at for eksempel faunapassagen ved børkop mølle kostede en million kroner hvis man ikke

kan også nævne nogle af de større ved dalum papirfabrik hvor man brugte seks

hvor man brugte tre million kroner så hvis

stryg og faunapassager

vil man jo spare penge og det er vi vel alle interesserede i jeg forstår ganske enkelt ikke at man har været

andet er jo på et højere plan at inddrage kommunernes landsforening

kommunale selvstyre jamen altså kære venner vi sidder her i folketinget fordi vi har ansvaret for vores kulturhistoriske værdier

vandmøllerne dermed har ministeren jo også ansvar for at § syv og tredive stykke tre i vandmiljøloven bliver

ministeren har ansvar for at man ikke overimplementerer så man af hensyn til vandrammedirektivet

opstemninger selv ved fredede anlæg det er ministerens ansvar og det er derfor vi har den her sag i salen

vi har den i salen fordi regeringen har siddet på hænderne man har ikke handlet selv om man

det radikale venstre ikke kunne se noget formål med at mødes med organisationerne

lone loklindt til at mødes med organisationerne med bygningsfredningsforeningen med dansk møllerforening

måske endda også opfordre til eventuelt at tage ud og besøge en mølle hvis

tror på foreningerne eller tror på mig det er ofte det bedste så alt i alt

på dansk folkepartis vegne og selvfølgelig også på venstres og konservatives vegne endnu en gang kraftigt opfordre regeringen til endelig at gøre det som den lovede for et års tid siden

sørge for at kommunerne

bevarer vandgennemstrømningen så anlæggene kan fungere så der er vand i vores

så der er vandgennemstrømning til møllerne så kaskadeanlæggene stadig væk risler det er en umistelig del af vores kultur og det er sådan en lille del det er trods alt kun cirka halvtreds til tres ud af fem hundrede opstemninger der skal fjernes det kan ikke være det store problem og jeg håber altså at regeringen for en gangs skyld vil være lydhør og ja gøre det der skal gøres

vil være glade for det også de mennesker som af turistmæssige hensyn besøger vandanlæggene det skal være min opfordring til

som har store økonomiske konsekvenser for den enkelte grundejer

regeringen er optaget af at undgå en situation med grundejere

det konservative forslag indebærer også nogle udfordringer som

er nødvendigt at få belyst grundigt

private grundejere om kloakering og forbedringer af deres spildevandsanlæg forbedringer indebærer nu engang næsten altid omkostninger og disse skal jo betales på den ene eller den anden måde forbedringerne er nødvendige folketinget vedtog reglerne om spildevandsrensning i det åbne land allerede i nitten syv og halvfems og det er urimeligt længe siden kan man

siger at der skal foretages spildevandsrensning i det åbne land målsætningerne fremgår af regionplanerne og de fremgår også af de kommende vandplaner vandplanerne er til gavn for os alle som vil have et godt vandmiljø i danmark med de kommende vandplaner har vi i miljøministeriet vurderet at det bliver nødvendigt med forbedringer af spildevandsrensningen på cirka fyrretusind ejendomme rundtomkring i danmark og ja det er rigtig mange grundejere som er berørt men heldigvis har langt

en økonomisk buffer til at kunne løfte opgaven det vidner det relativt lille antal miljøsager der ender med politianmeldelse også om men vi ved jo så også alle sammen

nogle grundejere der ikke har muligheden for at finde pengene til at lave de spildevandsløsninger de

at lave spildevandsanlægget altså bliver presset på økonomien

situationen for de grundejere som af den ene eller den anden grund simpelt hen ikke kan finde midlerne til at efterkomme ellers nødvendige påbud

helt almindelige mennesker risikerer at skulle i fængsel bare fordi de er endt i en økonomisk klemme som følge af det her påbud

viden om det til kommunerne blandt andet

undersøgte miljøministeriet sammen med ministeriet for by bolig og landdistrikter i to tusind og tolv

det kom der to vejledninger ud af som naturstyrelsen sendte til kommunerne i to tusind og tretten så kommunerne har et samlet overblik over de muligheder der findes ikke kun på miljøministeriets område men også på økonomi og

og ministeriet for by bolig og landdistrikters områder der er en vejledning om henstandsmuligheder og en om mulighederne for at undtage enkelte ejendomme for eksempel nedrivningsmodne ejendomme fra at skulle lave spildevandsanlæg alligevel har en del grundejere i løbet af to tusind og tretten og to tusind og fjorten kontaktet miljøministeriet fordi

trods de forskellige hjælpemuligheder simpelt hen ikke er midler til at prioritere kloakering og andre former for spildevandsrensning de fleste grundejere er helt enige i at der

har vi set på forskellige løsningsforslag hvor det som udgangspunkt er den enkelte grundejer der selv betaler i sidste ende men på en måde så man får længere tid til at finde pengene vi har selvfølgelig også kigget på de interessante forslag til løsninger som er omtalt i

det her beslutningsforslag som vi altså behandler nu i dag blandt andet en låneordning for de særligt belastede så de penge der investeres i anlæg nu og her tilbagebetales over flere år men ligegyldigt hvilken låneløsning vi ser på

det rejser jo spørgsmålet om hvem der så skal garantere for at pengene kommer i hus hos spildevandsselskabet i beslutningsforslaget foreslås det at alle borgere skal have et krav på mindst fem års varsel om tilslutning til kloaknettet

og noget af det som regeringen også undersøger men at indføre et

en mulighed kunne selvfølgelig være at få staten til at garantere for de lån som grundejerne optager

på at man kan se på alternative løsninger til en statsgaranteret låneordning som også kan sikre vandselskaberne mod store låneudgifter miljøministeriet er i gang med at undersøge hvilke andre løsninger der kan være

altså desværre nogle juridiske knaster som ikke bare lige lader sig løse det drejer sig for eksempel om spørgsmålet om ekspropriation

man ikke bør tage let på

en ordning hvor der er risiko for at spildevandsselskaberne ikke får deres penge

med andre ord kalder ekspropriation der er desuden en risiko for at en låneordning indebærer statsstøtte hvis den også tilbydes ejendomme hvor der for eksempel er et privat enkeltmandsfirma det er ikke altid helt nemt at lave en

for at finde en løsning som duer både i praksis og i juraen og som ikke bare vælter omkostningerne over på dem som allerede

sige at vi fuldt ud deler intentionerne

men det er klart at vi er nødt til at skulle have løst

finde en løsning der altså kan gå både i praksis og

kunne tilbyde henstand som jo ikke nødvendigvis behøver at være på favorable økonomiske vilkår

ressourcerne til det og som derfor lige så godt

måske ikke skal prioritere de hårdeste fornødenheder væk for

der er behov for at vi får

klimatilpasningstiltag at vi får renset spildevandet

derfor får rullet denne indsats ud men igen

have et resultat af de undersøgelser vi

de konkrete instrumenter her og få lagt fast hvad det er vi vil og hvad vi kan inden for

juridiske rammer og det arbejder vi på højtryk med at

nu og jeg håber selvfølgelig at det så hurtigt som muligt

vende tilbage med nogle konkrete initiativer som

det

betale over en længere årrække det er vi som sagt i fuld gang med at kigge på

sagt at regeringen er meget optaget af at vi

skal sikre at denne kloakforbedring bliver udført men det er de enkelte grundejere

skal afholde udgifterne for så vidt angår den del

betyde ganske store engangsudgifter spildevandsselskaberne kan i dag give henstand med betalingen

de særlig trængte grundejere udfordringen

for de enkelte selskaber at gøre det så problemstillingen er

trængt situation

et varsel i en rimelig tid inden større investeringer i

det er konkret foreslået være minimum fem år så

får mulighed for at finde de nødvendige økonomiske midler beslutningsforslaget vil også sikre grundejere mulighed for at få økonomisk hjælp i særlige tilfælde og her skal staten garantere de nødvendige lån

vi generelt er kritiske over for kravet i vandplanerne om at så mange ejendomme skal tilsluttes kloaknettet vi mener ikke at regeringen har taget højde for de ejendomme i landdistrikterne som måske ikke i fremtiden er beboet meget kunne jo tyde på

at fraflytning fra landdistrikterne i de kommende år stadig væk vil gøre sig gældende på den baggrund kan vi komme i en situation hvor grundejere og kommuner bruger mange penge på noget som i længden måske

har vi i venstre stor sympati

i beslutningsforslaget

påbud om en forbedret kloakering beslutningsforslaget her tager dog

sammen men i venstres synes vi det er godt og vigtigt at der bliver sat fokus på den her problemstilling med henblik på at få den løst af hensyn til de trængte grundejere vi har sympati for det foreslåede og vi ser gerne at

arbejdes videre med sagen med henblik på at få fundet en løsning på det for eksempel

udvalgsbehandlingen og sammen med ministeren men det er vigtigt

vi kan så også høre at ministeren

det er en alvorlig situation når grundejere har svært ved at betale for de spildevandsforbedringer der er nødvendige man kan selvfølgelig lukke øjnene og sige at problemet ikke eksisterer

og der er nogle hundrede grundejere der simpelt hen ikke har mulighed for at betale for tilslutningen og de medfølgende omkostninger det har givet nogle enkelte meget omtalte situationer som bestemt ikke har været rare for de involverede og folk

i fængsel bare fordi de kan få pengene til at slå til i forhold til kloakering det problem vil socialdemokratiet gerne være med til at løse samtidig med at vi også sikrer spildevandsselskaberne og sikrer at dem der har betalt ikke kommer til at hænge på en ekstraregning jeg røber jo heller ikke den store hemmelighed ved at sige at regeringen lige nu undersøger

undersøgelsen er i gang og alle muligheder bliver vendt men der er også flere problemstillinger

er ligesom forslagsstillerne det konservative folkeparti folkeparti optaget af at vi får sikret at dem der overhovedet ikke har

økonomiske muligheder får hjælp

af hensyn til miljøet på baggrund af det og på baggrund af de undersøgelser

lige har til dagen og vejen og for hvem det her måske

bliver set på i de undersøgelser

fem årsvarsling kommer ikke til at du man kan selvfølgelig vende det om og sige at det

nitten syv og halvfems at man skulle i gang

det er så bare trist at der er gået sytten år uden at man

et helt almindeligt familiebudget og at det derfor måske vil være rimeligt at det ikke bare er

begynder at lave tilslutningen og så lader folk betale regningen

for rigtig mange vil det være voldsomt lige pludselig at få

har haft et udmærket samarbejde med den tidligere miljøminister

der blev nedsat en arbejdsgruppe der skulle se på de konsekvenser lovgivningen

kloakering som skal ske i det åbne land

nu kommer fra de konservative vi har jo haft dette i folketingssalen en gang før det er ikke særlig længe siden det var den attende december to tusind og tretten i forbindelse med finansloven her var det desværre kun dansk folkeparti og liberal alliance der stemte for det vil sige at

stemte imod at hjælpe disse borgere

at de vil blive politianmeldt og

fængselsstraf hvis de ikke kan betale store beløb mellem

forsyningsselskaberne og

men det der skal graves på egen grund kan kommunerne og forsyningsselskaberne ikke hjælpe

er meget enig med de konservative i at borgerne skal varsles

det er lovgivning som er gennemført her i folketinget og derfor skal det også løses her vi laver vækstpakker lånemuligheder for erhvervsdrivende og så videre osv

kan der ikke etableres en lånemulighed for de borgere som ikke kan låne i deres bank eller

stille med lånemuligheden ligeledes er det vigtigt

at vi ikke laver et system hvor nogle skal betale og hvor andre ikke skal

økonomiske trængsler på grund af et sammenfald af krisen og den manglende kloakeringsindsats som det også anføres i bemærkningerne har folketinget helt tilbage i nitten syv og halvfems besluttet at reducere forureningen fra spildevand i det åbne land så vi kan leve op til miljømålene i vandrammedirektivet den nødvendige indsats har længe savnet handling bag ordene og denne regering har lavet en plan for at kommunerne kan komme i mål med indsatsen som drejer sig om cirka fyrretusind ejendomme på landsplan

som er ret ulige fordelt miljøministeriet har tidligere vurderet at op mod fem procent af de berørte ikke vil kunne betale den regning som let løber op i mange tusinde kroner kroner som dog har været sparet hidtil og som resten af befolkningen betaler gennem tilslutningsbidrag til spildevandsselskabet vi har desværre allerede set tilfælde tilfælde i pressen hvor kommuner har anmeldt borgere til politiet fordi de

op til påbuddet og betale hverken tilslutningsbidrag eller anlægsudgifter det er ulykkelige situationer

afhjælpe problemet dels ved henstand i forhold til spildevandsselskabet dels ved at kommunen kan yde lån og indefryse lån til økonomisk svagt

og det er rent faktisk en udfordring som vi har været optaget af længe men vi er også optaget af ikke at skubbe rensningsindsatsen yderligere men som ministeren allerede har været inde på

nogle juridiske knaster i forhold til statsstøtte og ekspropriationslignende tab i spildevandsselskaberne ligesom der jo også er

til de grundejere som selv har betalt alle spildevandsudgifter

er vi optaget af at finde løsninger for de trængte borgere

som angår os alle vi afviser således de konkrete forslag men

ministeren siger ingen skal i fængsel fordi

vi ønsker at have en god miljøindsats og få kloakering i hele landet

side har vi længe været optaget af at finde en løsning for de trængte mennesker der simpelt hen ikke har pengene her og nu som det også tidligere er blevet nævnt har de andre grundejere betalt og de skal selvfølgelig ikke betale to gange ligesom ministeren ser sf også nogle problemstillinger i beslutningsforslaget og

vi holde ministeren op på hendes løfte om at finde en ordentlig

disse vandområder men allerede i nitten syv og halvfems besluttede folketinget derfor at der skulle gennemføres en øget rensning af spildevandet i det åbne land i lighed med resten af indsatsen for at sikre vandmiljøet er der opstået et stort efterslæb indsatsen for at rense dette spildevand har reelt været meget begrænset der er alt for mange eksempler på ejendomme som ikke er tilsluttet kloaknettet

heller ikke er gennemført andre tiltag som renser spildevandet separering af spildevand og vi derfor heller ikke kommet langt med regeringen har derfor besluttet

at der skal sættes mere fart i indsatsen denne beslutning har imidlertid betydet at en del husejere er kommet i en meget vanskelig situation de har simpelt hen ikke nogen mulighed for at finde penge til de nødvendige investeringer enhedslisten er enig i at der skal findes en løsning på det her problem vi har flere gange forsøgt at finde en løsning i forhandlinger med regeringen men uden held derfor er vi også

over for intentionerne i dette beslutningsforslag og vi ser frem til at finde en løsning på problemet sammen med folketingets øvrige partier

har vi set eksempler på at svaret herpå fra det bureaukratiske danmark er rykkere dagbøder og politianmeldelser så er det man spørger sig selv hvordan er det lige man bliver rigere af at blive politianmeldt efter vores opfattelse er det i øvrigt vigtigt at man holder øje med at kommunerne ikke bare udsteder påbud uden at de dokumenterer at betingelserne er opfyldt herunder ikke mindst at

kan dokumenteres at der også reelt sker en forurening i den nærliggende recipient og at recipienten ikke allerede har opnået sine mål

blevet præsenteret for en stor videnskabelig analyse der fortæller at vandløbene er

på stort set alle parametre i alt for mange tilfælde ser vi at man blot samkører bbr registeret med nogle forældede vanddata som betyder at der

hjemmel eller proportionalitet i afgørelsen om påbud det er helt afgørende for liberal alliance

disse enormt dyre investeringer på miljøområdet ikke uden at vi har sikkerhed for en effekt når vi får luset

er der også langt færre der vil få et påbud som beslutningsforslaget er formuleret har vi ikke noget at indvende mod at man ud fra nogle sociale kriterier får mulighed for henstand særlige afdragsordninger eller andre lempelser når blot ikke udgiften eftergives med deraf følgende omkostninger for det offentlige med den åbenlyse manglende vækst og beskæftigelse på landet er vi nødt til at sikre at vi ikke som samfund sender folk fra hus og hjem på baggrund af vores egne krav derfor vil vi være positive over for at

de steder hvor kloakkerne ikke er tidssvarende og

og at det bliver gjort så hurtigt som muligt det ændrer altså bare ikke på at en udgift på halvtredstusind firstusind kroner

typisk er områder hvor husene ikke har så stor værdi og hvor friværdien i boligen derfor desværre for manges vedkommende er ganske beskeden og den dermed ikke reelt

rigtig grelle at mennesker bliver truet med fængselsstraf

må gå på hus og hjem

mindre grelle tilfælde er er en pludselig anmodning om skulle bruge firstusind kroner

siges at ændre dagligdagen ganske ganske voldsomt

en problemstilling der selvfølgelig er særlig hård for dem der slet ingen penge har men som altså også er en ret alvorlig problemstilling for helt almindelige mennesker

lønindtægter som ikke bare

uden at det måtte have konsekvenser for dagligdagen derfor har vi med det her forslag lagt op til

et varsel til alle der bliver berørt

en sikring af de mennesker som har meget meget svært ved at kunne finansiere det som vi lægger

at udskyde tilslutningen men det handler om at give mulighed for at udskyde betalingen af de her store udgifter

er en udgift der er på den enkelte husejers grund og det er en udgift der hører

hvad man har af økonomi til at kunne afdrage det her hurtigt

for at låne til de her afdrag derfor

men simpelt hen en løsning der gør det muligt at udskyde betalingen

man har behov for for at få familiens økonomi til at hænge sammen derudover er

lige præcis det her med sociale kriterier ikke er en

dertil kommer at muligheden for henstand er helt frivillig og dermed

er der altså ikke nogen sikkerhed for at henstanden gives der hvor der er størst behov for

vi er også meget opmærksomme på at det jo netop ikke skal være sådan at kommunerne eller vandselskaberne kommer til at stå med en særlig udgift

det er noget vi er nødt til at løse i fællesskab det er vores fælles miljøproblem det er

den enkelte husejer der kommer til at stå med en udgift men vi er nødt til at sørge for at det her kan gøres på en måde hvor familiernes økonomi ikke bliver slået i stykker og hvor man ikke må gå fra hus og hjem derfor håber vi meget at at ministerens

min største bekymring her er naturligvis at de gode intentioner og

udmøntet i i et tempo der

at der allerede er temmelig mange mennesker der er kommet i klemme og for hver dag vi venter ja så kommer

så min opfordring til ministeren skal være at vi allerede her i løbet af udvalgsbehandlingen får fundet en løsning

forhåbentlig på den her side af sommerferien så de her mennesker ikke skal leve i uvished og usikkerhed om hvorvidt de kan blive i deres hus også på den anden side af

holdes adskilt under transporten til slagteriet og at regeringen tager initiativ til at sikre at bøden for at overtræde den gældende regler om adskillelse af kønsmodne han og hundyr nedsættes til hundrede kroner indledningsvis vil jeg gerne slå fast at jeg arbejder ihærdigt på at få ændret transportforordningen ikke mindst med hensyn til maksimale transporttider for dyrene så sent som på det seneste ministerrådsmøde den

emnet op for at få de øvrige medlemslande med på at overbevise europa kommissionen om nødvendigheden af at få revideret eu reglerne om beskyttelse af dyr under transport

er det som udgangspunkt fornuftigt det forhindrer at handyrene udviser en voldsom adfærd over for hundyrene under transporten der kan være farlig både for dyrene og for de chauffører som skal håndtere dyrene det gælder ikke kun transporter til slagtning men også transporter mellem bedriften og til og fra græsning forslaget om at en overtrædelse af reglerne kun skal udløse en bøde på hundrede

gå det signalerer at vi ikke tager dyrevelfærd under transport alvorligt hvis transportøren kun risikerer en bøde på hundrede kroner for at overtræde en regel der for mange transporter er fornuftig regeringen kan af de nævnte årsager ikke stemme for beslutningsforslaget når det er sagt er jeg enig i at der kan være situationer

det er bedst for dyrevelfærden ikke at adskille dyrene i forbindelse med transport når landbrugere selv transporterer

egne dyr i egne transportmidler på en strækning mindre end halvtreds

at dyrene skal transporteres så de ikke kommer til skade eller påføres unødig lidelse det vil for eksempel ofte være uhensigtsmæssigt at skille en foldtyr fra

i forbindelse med en straffesag

fortolkning af transportforordningen kommissionen lægger nu op til en mindre restriktiv fortolkning end den hidtil anlagte det betyder at der er undtagelser fra kravene i transportforordningen for landbrugere herunder for eksempel kravet om adskillelse af kønsmodne handyr og hundyr under transport

det er altså tilladt for landbrugerne selv at foretage

hvor det kan være et problem at adskille kønsmodne handyr og hundyr på en afstand under halvtreds km når det er tilladt for landbrugere er det naturligvis også nærliggende at se på de tilsvarende regler for transportører der er med andre ord behov for at der i transportforordningen åbnes mulighed for at dispensere for kravet om adskillelse i visse situationer derfor vil jeg nu nedsætte en arbejdsgruppe der skal undersøge i hvilke konkrete situationer der kan være behov for at fravige kravet om adskillelse af han og hundyr og komme med konkrete bud på en fremadrettet udformning udformning af reglen således at der tages hensyn både dyrevelfærden

små to år siden hvor man dengang meldte ud at man ville arbejde på

problemet ikke noget med arbejdsgrupper der skete ikke noget hvorfor har man ventet i

herned i folketingssalen for

og er uegnet til at blive adskilt fra deres flok bliver adskilt i forbindelse med transporten til slagteriet hvilket kan gøre dyrene aggressive og urolige ved læsningen og under selve transporten det stresser dyrene og øger risikoen for at de påfører hinanden skader

kan opstå farlige situationer for de mennesker som står for arbejdet med

at adskille dem i venstre synes vi

det er godt og nødvendigt at der bliver sat fokus på denne problemstilling og vi har den holdning at det skal og bør løses så der ikke længere skal foretages denne adskillelse på vej til slagteriet i det videre arbejde med at få løst

kunne det være nyttigt at få lavet en undersøgelse af problemstillingerne og herunder få kortlagt om det er muligt at vi kan løse problemet her i danmark så vi anbefaler at der arbejdes videre med problemstillingen med henblik på

så der ikke skal foretages adskillelse til slagteriet og at det eventuelt kan starte

undersøgelse vi kan også høre nu at ministeren tænker

praktisk tilrettelægges må der så ses

chaufførernes sikkerhed og derfor vil jeg gerne indledningsvis takke

dette beslutningsforslag som sætter fokus på et vigtigt emne beslutningsforslaget omhandler nemlig de problemer der kan opstå når kønsmodne han og hundyr adskilles under transport til slagteriet

den europæiske transportforordning er imidlertid vedtaget blandt andet med henblik på at fremme fælles standarder for dyrevelfærden i europa

adskillelse af kønsmodne hanner og hunner bygger på en risikovurdering

manglende adskillelse kan derfor skabe farlige situationer for dyrene såvel som for chaufførerne med andre ord er kravet om adskillelse af kønsmodne handyr og hundyr under transport til slagteriet som udgangspunkt ganske fornuftigt

er det naturligvis vigtigt at lytte og ty til handling såfremt reglerne ikke står mål med den virkelighed som transportørerne oplever i deres dagligdag derfor skal vi have kortlagt problemets omfang som ministeren var inde på har ministeriet har ministeriet af samme grund anmodet transportørerne om at fremkomme med opgørelser over antallet af uhensigtsmæssige adskillelser under transport men indtil nu forgæves hos socialdemokraterne ønsker vi en løsning hvor både dyrevelfærd og chaufførernes sikkerhed tilgodeses og vi har tiltro til at ministeren vil arbejde for at der kommer en undtagelsesmulighed i forordningen når den skal revideres det er imidlertid en langvarig

må vi følge gældende regler på området det er derfor også meget glædeligt at der nu bliver nedsat en arbejdsgruppe som kan komme med anbefalinger til hvordan vi kan løse opgaven sanktioner skal efter fælles aftale være effektive og virke afskrækkende det kan man ikke sige at en bøde på hundrede kroner vil være vi skal jo huske at for mange transporter er reglen fornuftig og den tager også højde for den skade som dyrene kan forvolde hinanden derfor vil en bøde på kun hundrede kroner give indtryk af at vi ikke tager ansvaret for vores dyrs velfærd under transport alvorligt det er ikke den rigtige vej at gå

og at man dermed inden for forordningen

der er grund til at gøre det og at det jo vel ikke er så afgørende i hvor mange situationer

det er hensigtsmæssigt ikke at transportere dyrene hver for sig

dokumentation men i øvrigt

skal arbejde med fremover og derfor er det jo

på grund af dyrevelfærd men faktisk gør det modsatte

at der er lidt opbakning til at man får kigget på reglerne

til nu jeg vil også godt sige at den her sag

unødigt belastet det er jo også

nogle af chaufførerne som som ikke har det så godt med at skulle flytte dyr som som ikke kan lide at komme væk fra deres flok

også derfor vi har bedt om at få lidt dokumentation men jeg men jeg tror at det løser sig når nu

ministerens arbejdsgruppe kommer til at arbejde hurtigt så vi kan imødekomme i hvert fald de situationer hvor det ville være fornuftigt at gøre det og det er også det jeg hører

det andet at tage initiativ til at bøden for at overtræde reglen om adskillelse af dyrene nedsættes til hundrede kroner regeringen arbejder allerede for at få ændret transportforordningen ikke mindst med hensyn til de maksimale transporttider for dyrene

levende dyr og gøre denne transport mest mulig skånsom for dyrene så i sit udgangspunkt

da det forhindrer handyrene i at blive voldsomme

hundyrene under transporten såfremt de bliver voldsomme

de være til fare for de andre dyr og naturligvis for chaufførerne

når tyre for eksempel under transporten bliver adskilt fra de andre dyr i en flok

vil tyren fra flokken instinktivt forsøge at komme tilbage til sine køer det skaber også nogle uhensigtsmæssige og farlige situationer men så vidt jeg har fået oplyst kender vi ikke omfanget af problemet radikale venstre mener ikke at en bødenedsættelse til hundrede kroner er et skridt i den rigtige retning

signalerer vi at vi ikke lægger vægt på dyrevelfærd og er der noget vi gør

er det netop det jeg mener der er meget ræson i

tages hensyn til dyrene under transporten når landmændene selv skal transportere deres egne dyr på korte strækninger

skal de også overholde nogle bestemmelser om beskyttelse af dyr transport jævnfør transportforordningens artikel tre

at sørge for at dyr ikke kommer til skade eller påføres unødig lidelse under transporten jeg hæfter mig ved at kommissionen lægger op til en mindre restriktiv fortolkning af transportforordningen som betyder at dyrene ikke skal holdes adskilt når det går ud over dyrevelfærden landbrugerne kan selv foretage transport af dyr

problem med at adskille kønsmodne handyr fra hundyr på afstande under halvtreds

jeg hæfter mig også ved at ministeren vil arbejde for at der kommer en undtagelsesmulighed i forordningen når den skal revideres så der bliver mulighed for at transportere dyrene sammen handyrene

og de vil lide ved at blive adskilt

jeg mig ved ministerens udspil om at nedsætte en arbejdsgruppe

er nogen

ikke nogen grund til at gå i detaljer med den del af det for os i sf er det centrale omdrejningspunkt at vi anerkender at

kigget på det er det b forslaget omhandler men vi synes ikke den løsning der foreslås er den rigtige eu forordningen som regulerer det her synes åbenbart at virke mod hensigten med at fremme dyrevelfærd det er i hvert fald hvad alle relevante interessenter peger på

første del af forslagsstillernes ønske nemlig at pålægge regeringen at arbejde for ændringer af forordningen virker som et oplagt greb og selv om vi nu skriver dagen derpå i forhold til europaparlamentsvalget

ved vi jo alle sammen godt at det altid er det nemmeste at gøre

ændre en eu forordning og vi ved at det i hvert fald ikke er noget der sker inden for en kortere tidshorisont

men sf er primært interesseret i at finde en løsning på noget kortere bane på det her problem som vi alle sammen er nogenlunde enige om lyder det til

tolke den en anelse anderledes og dermed finde en

løsningsmodel derfor synes vi

ministerens bud med en arbejdsgruppe som skal arbejde hurtigt og effektivt lyder som en vej frem forudsat det selvfølgelig bliver til reel handling og ikke bare en arbejdsgruppe som så arbejder uden

vi ikke enige med forslagsstillerne i en bødenedsættelse det er jo sådan at

chauffører og vognmænd skal handle fornuftigt og rigtigt og hvis de overtræder en lov skal de selvfølgelig pålægges en bøde

sf støtter forslagsstillerne i at der skal gøres noget for at se på det her problem med dyrevelfærd og et farligt arbejdsmiljø for chaufførerne

også enige i at det ikke er nok blot at sige at regeringen skal pålægges at arbejde for at ændre eu forordningen det er heller ikke tilstrækkeligt set med vores øjne derfor er vi meget positivt indstillet over for ministerens forslag om

nedsætte en arbejdsgruppe som vi så forhåbentlig i fællesskab kan give nogle opgaver så vi kan få løst problemet

transporten en rigid overholdelse af denne regel kan altså skade dyrevelfærden kravet om at adskille tyre

det mest fornuftige ville i nogle tilfælde være at transportere dyrene samlet hvis chaufførerne gør dette overtræder de imidlertid reglerne og risikerer en sanktion set i det lys virker det helt oplagt at støtte dansk folkepartis beslutningsforslag

adskillelse af kønsmodne handyr og hundyr er helt nødvendig derfor vil vi i enhedslisten i stedet

af kønsmodne handyr og hundyr en adskillelse af dyrene medfører en betydelig risiko for at dyrene påfører hinanden skade

natur er flokdyr og derfor bliver stressede under adskillelsen typisk viser det sig ved at dyrene bliver mere aggressive og urolige ved

læsningen og under selve transporten med andre ord virker eu reglen stik mod intentionen om at fremme dyrevelfærd

er altså ikke kun dyrene der kan ende i farlige situationer det kan som som nævnt også føre til farlige situationer for de mennesker der vil adskille dyrene i liberal alliance er vi imod regler der unødigt vanskeliggør folks hverdag det gør reglen om adskillelse af kønsmodne dyr der således udgør et eksempel på et område hvor eus berøringsflade er blevet uhensigtsmæssig stor vi kan derfor støtte op om dansk

er det fornuftigt som der lægges op til her at vedtage en bødenedsættelse i mellemtiden i dag koster det chauffører og vognmænd omkring tyvetusind kroner i bøde hvis de omgår eu reglen også selv om de danske vognmænd har udtalt at det kan redde liv at omgå eu reglen

bakke op om en hundrede og tretten der gør hverdagen mere sikker for vognmænd og chauffører

de ikke kommer til skade og at de detaljerede bestemmelser bør fortolkes og anvendes i overensstemmelse med netop det princip

videnskabelige udtalelser og så videre og så videre

og ikke er vant til at være det jeg tror de fleste af os

kigge på køer der er vant til at gå sammen er helt klar over at de nok bliver temmelig stressede over pludselig at blive håndteret af mennesker og ikke være sammen med den flok de plejer så jeg tror ikke det kan tage mange sekunder at lave den videnskabelige undersøgelse er det faktisk sådan at vi inden for forordningen skal leve

det virkelig er nødvendigt at nedsætte en arbejdsgruppe arbejdsgruppe

tage utrolig lang tid det behøver det selvfølgelig

er en undersøgelse det kan gøres forholdsvis hurtigt og så kan vi inden for forordningen få det her ændret frem for

at bøvle og bakse i måneds eller årevis med

den forordning justeret der er muligheder for at gøre det der er fleksibilitet til det og jeg kan sådan set kun opfordre til at vi i udvalgsarbejdet meget hurtigt

det gør jo så også at det her med bødeniveauet slet ikke behøver at blive drøftet

at hvis man pakker dyr sammen og de ikke er vant til at gå sammen og de er kønsmodne er

ikke pludselig skal til at adskilles fordi de skal køres af sted til for eksempel slagteriet så tak til

at påpege problemstillingen og

jeg vil meget nødig være den chauffør der skal prøve på at skille de her dyr ad hvis de er vant til at gå sammen

er jo noget vi går rigtig meget op i men i det her

konkrete tilfælde med kvier og tyre der er flokdyr

godt for dyrevelfærden fordi man stresser dyrene unødvendigt og skaber nogle farlige situationer også for landmænd og transportører når man får tonstunge dyr

folk har været tæt på at dø på grund af den her regel om at man skal adskille dem

med livet som indsats når chauffører og landmænd

slagteriet men det er heller ikke god dyrevelfærd når man stresser

blæst at der findes eu regler om transport af tyre og køer og andre ting der dels strider imod dyrenes bedste

det er helt oplagt at vi får lavet

som også nævnt af andre ordførere tager ændringer af forordninger jo som regel rigtig lang tid

bødestraffen ned i det her tilfælde til

i dag har jeg set eksempler på at folk får bøder på tolvtusind kroner

ganske enkelt ikke at det er rimeligt at man skal sætte liv og lemmer på spil

at det ikke virker efter hensigten

det på hvis man ikke opdeler dyrene

til partierne for den positive modtagelse

forståelse for problemstillingen

at det kunne være spændende at bygge videre på det den konservative ordfører sagde til sidst med at man kunne lave en

undersøgelse som gør at man på på den måde

en rigtig god ting og jeg vil også sige

to år efter man har meddelt folketinget at man kan se

ville nedsætte en arbejdsgruppe for at undersøge problemets omfang specielt vil

synes det er noget skuffende med den nye minister som jo i flere valgkampe til europa

har slået sig op på at ville ændre reglerne

det bedste man så kom frem til nu er en arbejdsgruppe der kigger på om der

er et problem det synes jeg da er lidt skuffende

ret hurtigt for at få løst problemet

er trods alt det der betyder noget både for dyrene derude

og for landmændene så i udvalgsbehandlingen synes jeg vi skal gå konstruktivt til værks og se om vi kan få lavet de undersøgelser sat

set også indtryk af at de fleste andre partier i folketinget er indstillet på

var da trods alt en god forståelse for at det her er en udfordring vi skal have løst så tak for en

en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse gode muligheder for at kunne gennemføre

ligger i beslutningsforslaget

at enlige forsørgere og forsørgere på erhvervsuddannelser der bor sammen med en anden uddannelsessøgende og som er på elevløn skal have samme muligheder som su modtagere herunder su lån forsørgertillæg og så videre og det andet element i forslaget omhandler at elever i skolepraktik og i ordinær praktik som får et barn skal sikres ret til barselsydelse

to tusind og ti til elleve det er et beslutningsforslag som jeg dengang selv var med til at

beslutningsforslaget

for forældre i praktik tilskuddet blev indført her

kompenseret op til stipendieniveau for en su modtager med forsørgertillæg med det har regeringen derfor været med til at sørge for at at der allerede nu er forbedrede muligheder for forsørgere på

enlige forsørgere og forsørgere på erhvervsuddannelser der bor sammen med en anden uddannelsessøgende og som modtager elevløn skal have samme muligheder som

su modtagere herunder su lån forsørgertillæg

en del af mit ressort det hører under uddannelses og forskningsministeren det

forskningsministeren oplyst at

su modtagere vil bryde med det helt grundlæggende princip at en uddannelse skal være ulønnet for at give ret til

elevløn er et anliggende for arbejdsmarkedets parter og at en oprettelse af lånemuligheder vil kunne ses som et lønunderstøttende tiltag som vil kunne påvirke den løndannelse

helt formelt vil forslaget også kræve en ændring af su lovens § fem stykke en nummer tre og su loven

politisk forlig som betyder at en ændring af su loven vil kræve enighed mellem forligspartierne det vil sige alle partier i folketinget med undtagelse af enhedslisten og liberal alliance

i del af beslutningsforslaget

eleverne skal sikres ret til barselsydelse

skolepraktikydelse medmindre de modtager andre offentlige ydelser som skal dække leveomkostningerne undervisningsministeriet har udstedt en vejledning til erhvervsskolerne om at skolepraktikelever

gives frihed fra skolen i forbindelse med barsel i samme omfang som elever med en uddannelsesaftale har ret til barselsorlov og som sagt så vidt vi i undervisningsministeriet er

elever i skolepraktik i praksis har samme vilkår som elever i virksomhedspraktik

lovgivning ligesom elevernes vilkår under barselfravær kan være omfattet af den kollektive overenskomst på uddannelsesområdet ved fravær som følge af barsel forlænges uddannelsesaftalen efter de gældende regler af parterne selv

anvendelse i praksis har dog på enkelte uddannelsesområder ført til enkelte retssager som ikke er endelig afgjort det skal siges her men det siger bare også noget om at

barsel derfor mener vi ikke i regeringen at det er nødvendigt at indføre lovgivning om noget

sket meget på området både med kontanthjælpsreformen

den praksis der er på erhvervsuddannelserne derfor kan regeringen ikke støtte det beslutningsforslag om end intentionerne

skal bare høre om det er ministerens opfattelse at de elever der så er i skolepraktik

lånemuligheder og som heller ikke

får en skolepraktikydelse som er væsentlig lavere end lærlingelønnen

hvis systemet fungerer og der alligevel er nogle klagesager altså

har af muligheder på de øvrige ungdomsuddannelser hvor man får

har været et problem hvorfor vi blandt andet med kontanthjælpsreformen har ændret det

det ekstra tillæg der er

vi afviser at gå ind og se på

skolepraktikelever som jo er dækket af overenskomsten

er

er samboende skal have de samme muligheder som

modtagere herunder også adgangen til

su lån og forsørgertillæg men

ulønnede i uddannelse hvilket også gælder muligheden for at optage et su lån er man på elevløn

er disse forhold reguleret via en kollektiv overenskomst der er tiltrådt

af venstre hylder

model og agter ikke at ændre ved dette grundlæggende princip

vil der være tale om et lovindgreb i de kollektive overenskomster det vil venstre ikke være med til yderligere ligger det i beslutningsforslaget at der skal være ret til barselsydelse men efter gældende regler er det således at alle elever der har barsel under skolepraktik har ret til skolepraktikydelse medmindre de modtager andre offentlige ydelser og vi er vidende om at ministeriet har udstedt en vejledning til erhvervsskolerne om at skolepraktikelever bør gives frihed fra skolen i forbindelse med barsel i samme omfang som elever med uddannelsesaftaler har ret til barselsorlov

også vi har forbedret vilkårene så sent som den første januar i år altså for mindre end seks måneder siden sf og enhedslisten har med deres beslutningsforslag så foreslået yderligere at forbedre forholdene for studerende på to punkter lad mig starte med det første punkt om lånemuligheder for forsørgere der studerer på en erhvervsuddannelse i vores uddannelsessystem har vi det fundamentale princip at man kun får

hvis uddannelsen er ulønnet får man elevløn har man jo allerede et forsørgelsesgrundlag de studerende som får elevløn får flere penge udbetalt end dem der er på

til gengæld kompenserer vi som samfund de studerende som får

med forskellige lånemuligheder og tillæg det synes jeg sådan set er et udmærket princip som jeg ikke mener vi skal bryde med der er også en anden vigtig pointe i forhold til de studerende som får elevløn for elevløn er noget som arbejdsmarkedets parter forhandler om ikke noget som politikere skal detailstyre så hvis vi politikere går ind og giver nye

som i forvejen får elevløn

at arbejdsgiverne vil indregne det i deres forhandlingsstrategi og det vil næppe være til fordel for elevernes fremtidige lønniveau desuden vil

påpege at regeringen allerede har styrket hjælpen til forsørgere på erhvervsuddannelserne her tænker jeg på det supplerende børnetilskud

forældre i praktik der blev indført i år resultatet er at forældre i praktik kan kompenseres op til det beløb

su modtager med forsørgertillæg får så er der beslutningsforslagets andet punkt om ret til barselsydelse for studerende der er i praktik jeg kan forstå på undervisningsministeriet at den gældende ordning fungerer fint og at der i praksis ikke er noget problem skal man have barsel under skolepraktik er der mulighed for at få skolepraktikydelse hvis man ikke i forvejen får dækket sine omkostninger af andre offentlige ydelser har man en uddannelsesaftale har man ret til at tage barsel efter den almindelige lovgivning og andre elever er dækket af den kollektive overenskomst på deres uddannelsesområde så da regeringen allerede har forbedret mulighederne for forsørgere på erhvervsuddannelserne og da jeg ikke er bekendt med at der er problemer med den gældende ordning for barselsydelse kan socialdemokraterne

så skal løftes i forligskredsen hvis det er sådan at man skal finde nogle løsninger

heller ikke interesseret i at blande sig i de aftaler der er på arbejdsmarkedet

giver mulighed for at

låne sig frem til yderligere penge eller

få en decideret barselsydelse

på undervisningsministerens

meget forsigtig med at gå ind og begynde

jeg synes jo at enhedslisten skulle tage det op med regeringen når de nu

haft alle muligheder for

stået fast på at det skulle være sådan men

ikke lagde mere pres på og heller ikke hvorfor sf ikke

men lad det nu være jeg synes jo i hvert fald at de partier der har

det op med de respektive ministre måske med regeringen i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger hvor man har mulighed for at lægge pres på regeringen hvis det er det man ønsker og vil

de rigtige steder og ikke komme med et beslutningsforslag om noget der er omfattet af forskellige forlig så ved man jo på

komme igennem men som sagt er det meget sympatisk

kan fuldt ud tilslutte sig det ministeren har fortalt om hvad der er sket i de forskellige forhandlinger og forlig og hvad der er blevet gjort da vi også er en del

venstre er vi enige i målet men vi har alligevel nogle kommentarer til forslaget

at enlige forsørgere og forsørgere på erhvervsuddannelser som bor sammen med en anden uddannelsessøgende og som er på elevløn skal have samme muligheder som

su modtagere vi har selv tidligere været

som den socialdemokratiske ordfører også har været inde på sørgede

den her reform at forsørgerne kan få supplerende børnetilskud i praktik tilskuddet blev indført i januar i år altså er reglerne allerede sådan nu at forældre i praktik får det der svarer til

med forsørgertillæg til gengæld har vi ikke planer om at åbne for

su lån

enhedslisten at eleverne skal have ret til en barselsydelse

sager men generelt kan alle elever der er på barsel under skolepraktikken få skolepraktikydelse medmindre de modtager andre offentlige ydelser

praktikpladser til eleverne hovedgrunden er selvfølgelig at vi skal have nogle bedre uddannelser og dermed også nogle dygtigere faglærte men en af de andre grunde til at vi har lavet reformen er at vi gerne vil mindske det store frafald og omvalg der desværre præger erhvervsuddannelserne i dag blandt årsagerne til frafald og omvalg er de økonomiske forhold for eleverne sf har i flere omgange været med til at forbedre de økonomiske forhold for eleverne men vi må samtidig se i øjnene at der stadig er rum for forbedring der er mange sten på vejen med hensyn til

at få flere unge til at påbegynde en ungdomsuddannelse og når de har påbegyndt den

er strengt taget et meget lille politisk og økonomisk problem for det omfatter faktisk ikke særlig mange mennesker men for de elever på erhvervsuddannelserne som med de nuværende regler møder en økonomisk mur ved graviditet

jo faktisk et stort problem som vi sammen med

mener vi bør løse hurtigst muligt og konkret drejer det sig som vi har hørt nogle gange nu om barselsydelse til elever i praktikperioden både skolepraktik såvel som ordinær praktik i dag er det sådan at de ikke har en klar ret til barselsydelse hvis de går på barsel under skolepraktikken det som vi hører fra forskellige mennesker der

det her beslutningsforslag er at der er tilfælde hvor retten til en barselsaftale rent faktisk ikke er en ret for den enkelte

formentlig havde regnet med var en klar regel nemlig en slags retskrav på en barselsaftale til eleverne i virkeligheden ikke

ude i virkeligheden det er jo sådan nu at det

såfremt skolen rent faktisk godkender fravær ved barsel at eleven

skolepraktikydelse under barsel i den godkendte periode og derfor er det

til at modtage skolepraktikydelse under barsel

den grundlæggende ret til eleven

der skal ændres et lille kan til et lille skal den retsstilling

vi kan være bekendt over for de elever der ønsker at gå på barsel og det er derfor vi har

med enhedslisten og vi havde håbet på at

risikerer en stor økonomisk nedgang når man går fra grundforløbet til hovedforløbet fordi man går fra su til elevløn

at det er fordi der ikke er realistiske økonomiske muligheder for at gennemføre en uddannelse

det mål vi har politisk om at fem og halvfems procent af en årgang skal tage en ungdomsuddannelse

del af forslaget ud på at ligestille enlige forsørgere og forsørgere der bor sammen med en anden uddannelsessøgende på elevløn i forhold til lånemuligheder så de får de

folketingets partier ville bakke op om det ser lidt svært ud men men vi glæder os til den fortsatte diskussion enten her eller efter

at forsørge sig selv og sine

at forsørge sine egne børn gå på arbejde og

betyder at man kan være medvirkende i samfundet man er en del

man kan selv disponere i sit liv man kan selv bestemme

andre mener og en sagsbehandler der ser en over skulderen det er ikke nogen ideel situation hvis man er forsørger enhedslisten og sf ser ikke denne udfordring

men det er bare sådan i danmark at rigtig mange især enlige forsørgere hænger fast i offentlig forsørgelse fordi de går ned i indkomst når de kommer i arbejde

man ikke betaler skat af de første syv tusind

for studerende som bruger hele deres

en merindtægt på omkring tyvetusind kroner

at konkurrere om hvordan de kan få flere over i den kategori der står uden for arbejdsmarkedet der er allerede ottehundredetusind voksne danskere i den kategori det ønsker vi ikke i liberal alliance for der er altid nogle der skal betale regningen når

danske familier nogle af dem der samlet set arbejder flest timer i hele oecd det det synes vi ikke er rimeligt så vi kan ikke støtte

su forbeholdt de ulønnede på uddannelse da studerende på erhvervsuddannelse får løn

og vi vil ikke begynde at lovgive om noget som arbejdsmarkedets parter har aftalt det foreslås at man kan få barselsydelse i skolepraktikperioden og også her synes jeg ministeren allerede på glimrende vis har redegjort for hvordan reglerne er og hvordan de kan bruges så for at gøre det meget kort kan

har vi det sådan at den reform langt fra løser alle

er nogen hemmelighed og derfor har vi da heller ikke holdt os tilbage med at

om at ligestille elever på erhvervsuddannelserne med elever på andre uddannelser jeg synes

barselsområdet det synes jeg er en rigtig god idé er jo ikke nogen hemmelighed at der

hvor især elever der er i skolepraktik ikke har de samme rettigheder som elever der er ude i en ordinær praktik

på gymnasiet når man er forsørger

udgifter end hvis man ikke er

i vores su system som jeg da måske bare lige skal understrege at vi

så de kan klare sig vi mener i enhedslisten at lærlinge

unge under uddannelse der modtager su selv om hverken skolepraktikelever eller elever i ordinær praktik modtager

er skolepraktikelever

nu skal jeg lige have mælken lidt billigere sådan fungerer det jo

vi ønsker derfor at sidestille lånemulighederne for lærlinge

med de lånemuligheder som andre unge forsørgere

at unge får de bedste muligheder for at få en uddannelse også når de bliver forældre samtidig

en målsætning om at skal være de bedste muligheder for at stifte familie og her er det altså fuldstændig uforståeligt for at unge der tager en universitetsuddannelse eller en pædagoguddannelse skal have bedre muligheder end unge der tager

jeg troede sådan set at vi alle sammen herinde også var enige om at vi gerne ville flytte nogle af de unge der

en gymnasial uddannelse og senere en videregående uddannelse over til at vælge

at på en erhvervsuddannelse kan få en praktikplads

at vi herinde på christiansborg skylder de elever der er i skolepraktik

som deres venner har en

går på gymnasiet har jeg synes vi skal starte med at sikre at de kan få en

sidst ønsker vi også at elever der er i lære skal sikres ret til barsel som beskrevet i vores forslag jeg synes

vigtigt og jeg synes vi skal sikre at så mange som muligt kan gennemføre en ungdomsuddannelse

i hvert fald i enhedslisten et

at flere tager en erhvervsuddannelse og at flere gennemfører en erhvervsuddannelse

hele det problem men det er da trods alt et skridt på vejen

når man er gravid eller når man er forsørger og jeg synes vi her

bliver lidt nemmere at få barsel hvis man er i skolepraktik sidst men ikke mindst handler det her nok mest af alt om at vi ønsker at sidestille de rettigheder og de muligheder der er i vores uddannelsessystem så der ikke er forskel på om man tager en gymnasieuddannelse en videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse og jeg mener egentlig at det burde være den mindste sag i verden for en regering

for det første har gjort meget for at tale erhvervsuddannelserne op og det sætter vi stor pris på i enhedslisten

det andet mener at så mange unge som muligt skal have en uddannelse jeg

fru trine machs afslutning og sige at vi kommer til at stille en masse udvalgsspørgsmål om det

over for de elever der er i skolepraktik